hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet det er

takke for lejligheden til at drøfte håndteringen af eu sagerne og samspillet mellem folketinget og regeringen i fastlæggelsen af dansk eu politik regeringen er naturligvis altid parat til at diskutere om vi kan håndtere eu sagerne på en anden og bedre måde end vi gør i dag men grundlæggende finder regeringen at vi i danmark har opbygget en velfungerende beslutningsprocedure i forhold til eu sagerne som regeringen ikke ser grund til at ændre på i danmark har vi en lang og god tradition for en grundig parlamentarisk behandling af eu sager som går helt tilbage til danmarks indtræden i det europæiske fællesskab tiltrædelsesloven der senest blev ændret i to tusind og otte i forbindelse med lissabontraktaten fastlægger rammerne for samarbejdet mellem regering og folketing

er flere gange blevet suppleret med såkaldte beretninger der er vedtaget med bred opbakning fra folketingets partier europaudvalget er omdrejningspunktet der sikrer en stærk parlamentarisk kontrol med regeringens eu politik og det gælder uanset hvilken farve regeringen har og det har siden

tre og halvfjerds fungeret rigtig godt under skiftende regeringer danmark er faktisk blandt de eu lande der har den stærkeste parlamentariske kontrol med eu sagerne fordi vi har tradition for mindretalsregeringer og fordi vi lægger afgørende vægt på

at vi også har opbakning til at gennemføre det derhjemme det giver vores ministre en enestående mulighed for at forhandle effektivt og dermed også få sat danske fingeraftryk når man på forhånd ved hvad det parlamentariske bagland altså folketinget kan acceptere vi har derfor en velfungerende eu beslutningsprocedure som endda har været en inspirationskilde for andre medlemslande ikke mindst de nye hvis vi skal fastholde

efter regeringens opfattelse helt afgørende at vi bibeholder at eu sagerne behandles i ét folketingsudvalg med den særlige kompetence

og tværgående overblik over eu sagerne bidrager europaudvalget til en velkoordineret og gennemarbejdet dansk eu politik fagudvalgene inddrages også løbende i eu sagerne på deres respektive områder fagudvalgene modtager kopi af de samme notater som europaudvalget får og mødes med fagministrene forud for forelæggelsen i europaudvalget fagudvalgene bidrager også med faglige input blandt andet til europaudvalgets høringssvar og begrundede nærhedsudtalelser regeringen ser dog meget gerne at fagudvalgene inddrages endnu mere i eu sagerne end

og at samarbejdet mellem europaudvalget og fagudvalgene styrkes det vil kunne give en endnu større faglig tyngde

jeg vil da derfor gerne opfordre europaudvalget og fagudvalgene til at fortsætte bestræbelserne på at styrke den faglige udveksling mellem udvalgene regeringen bidrager naturligvis gerne til det arbejde en flytning af forhandlingsoplæg fra europaudvalget til folketingssalen vil være både vanskelig og upraktisk at håndtere og vil gøre det endnu sværere for folketinget at følge med i eu sagerne alene antallet af forhandlingsoplæg gør det vigtigt at der er et udvalg som kan sikre den fornødne koordination

at nævne alle de øvrige sager af væsentlig betydning som også fremlægges

også vigtigt at vi har et forum hvor vi kan have fortrolige drøftelser når dette i enkeltsager er hensigtsmæssigt denne fortrolighed er i sagens natur nødvendig da man i forhandlinger ofte skal holde kortene tæt til kroppen og det kan man af gode grunde ikke gøre i folketingssalen forhandlinger om eu sager kan også gå meget hurtigt det er derfor vigtigt at vi har en fleksibel

smidig beslutningsprocedure som når det er nødvendigt sætter regeringen i stand til at handle hurtigt og velkoordineret med sigte på at opnå maksimal dansk indflydelse det har erfaringsmæssigt stillet danmark godt i forhandlingerne i bruxelles

eu sager af større rækkevidde væk fra europaudvalget vil derfor betyde en reduceret mulighed for at behandle eu sagerne i folketinget

kunne svække den danske forhandlingsposition i eu forhandlingerne dertil kommer at partierne jo altid kan anmode om en forespørgselsdebat om en eu sag

et beslutningsforslag sådan som forslagsstillerne jo har gjort i denne sag

mener ministeren ikke at at

så siger ministeren at vi skal styrke fagudvalgene

vil jeg sige at det er mit indtryk

faktisk er rigtig godt inde i stoffet og det gælder på tværs af partier

og derfor er det ikke min oplevelse at

ikke følger med i hvad der foregår i eu når det er sagt så skal vi selvfølgelig hele tiden

gøre tingene bedre og hvis man kan få et tættere samarbejde

har jeg også lagt åbent frem i dag at hvis vi fra regeringens side kan bidrage til det

er jo noget man i første omgang skal diskutere i udvalgene

jo ikke regeringen der beslutter hvordan udvalgene skal arbejde det gør udvalgene selv

det her er ikke nogen kritik af fagordførerne min holdning er at er rigtig mange hårdtarbejdende mfere

her ting men den måde vi har struktureret det på gør at

fagudvalgene men opgaven er altså også sådan at

selv planlægger sit arbejde og

de enkelte udvalg og vi vil meget gerne

på en bedre måde end i dag men grundlæggende synes jeg og regeringen at det fungerer fint med europaudvalget som omdrejningspunktet og det er også mit indtryk at

at folketingets arbejde er tilrettelagt sådan at fagudvalgene rent faktisk inddrages herunder at ministeren kommer i samråd i fagudvalget

og at blandt andet socialdemokratiet har haft for vane at indsupplere

der har fagligt kendskab til området

så man kan sige det er op til hver enkelt parti at sørge for

inddraget men der er altså rig mulighed for via fagudvalgene forud for europaudvalgsmøderne

udlægning det er sådan at fagministrene i de enkelte udvalg jo også diskuterer eu sager og det er også rigtigt at

folketingets partier har mulighed for at indsupplere ordførere fra de relevante fagudvalg i europaudvalget hvis der er behov for en særlig faglig baggrund til en bestemt sag derudover er det altså mit klare indtryk at

sådan er det i hvert fald i mit eget parti og jeg vil også sige at hvis det ikke er sådan

at man indfører den samme måde at tale med hinanden på

naturligvis primært fordi jeg er enig med ministeren men også fordi det må være lykkedes for ministeren at få overbevist sin

om at europaudvalget skal bevares udenrigsminister

at man på det her punkt er enige i regeringen

regering og rammes af virkeligheden en anden begivenhed her i ugens løb som har glædet mig

modtog et såkaldt gult kort i forbindelse med monti

forslag som risikerede at påvirke den måde som vi løser arbejdskonflikter på

for at sende et forslag tilbage og det er en mulighed som vi har fået gennem lissabontraktaten det viser jo

hvis man skal anlægge en positiv tilgang og det skal man jo til dagens beslutningsforslag fra liberal alliance

reflektere over om vi griber arbejdet i folketingets europaudvalg hensigtsmæssigt an men hvis man ser det i en lidt større sammenhæng

er der noget der tyder på at liberal alliance snarere jagter enhedslistens rekord i at fremsætte beslutningsforslag man på

solen skinner og jeg ser naturligvis beslutningsforslaget som et oprigtigt ønske om at få en debat om den demokratiske proces

i folketinget arbejder vi ud fra en model hvor europaudvalget er omdrejningspunktet for den parlamentariske kontrol med den politik regeringen fører på vegne

og den passer godt til de danske forhold

et af argumenterne for forslagsstillerne er at det vil styrke den parlamentariske kontrol med afgivelsen af forhandlingsmandater til regeringen hvis disse mandater gives her i salen en drøftelse her vil også give bedre debatmuligheder og større inddragelse af fagudvalgenes ordførere

ikke nogen tvivl om at det er vigtigt at partierne inddrager deres respektive

selvfølgelig kan man altid ønske sig en større inddragelse af fagudvalgene og det er venstre meget indstillet på at arbejde for

handler om det er også vigtigt at vi sikrer muligheden for en god debat om de forhandlingsmandater regeringen beder folketinget om en sådan debat har nu engang bedre betingelser i europaudvalget

ministrenes mulighed for at tale udenom er mindre og risikoen for at spørgsmål ikke bliver fyldestgørende besvaret er mindre simpelt hen fordi vi i europaudvalget ikke er begrænset i antallet af spørgsmål til ministrene inden for det samme emne sådan som vi er det

her er ganske enkelt ikke lige så velegnet til den type diskussioner som den er i det mindre forum

være noget om at der her i salen er plads til

man få engageret flere i debatten det er jo en temmelig teoretisk betragtning kan man se ved

og det nogle flere end vi er i salen nu inklusive tilhørere

offentligt tilgængelige så det er måske mere hensigtsmæssigt at have et lille frem for et stort mødelokale som de fleste medlemmer af europaudvalget har oplevet

kan udvalgets møder godt trække en anelse ud

hvis vi flytter det ind i folketingssalen risikerer vi at der ikke er tid og der ikke er plads til ordentlig fordybelse

det give os dårligere mulighed for at behandle sagerne ordentligt og det vil svække regeringens forhandlingsposition over for vores eu partnere

ikke nogen der kan være tjent med uanset hvad vi i øvrigt måtte mene om regeringen eller eu samarbejdet for den sags skyld venstres konklusion er derfor at vi bevarer den eksisterende model

europaudvalg der skal godkende regeringens forhandlingsmandater inden ministrene deltager i møder med deres kolleger fra det øvrige eu

en model som efterspørges og efterlignes i en række andre europæiske lande og når nu de andre er så imponerede over den danske model

at vi står her og diskuterer hvorvidt vi skal nedlægge den så venstre støtter europaministerens opfordring til at forkaste

det undrer mig derfor at ordføreren også sender en hilsen til de små partier på den her måde

er selvfølgelig andre muligheder for at medvirke i

nok inddraget i eu problematikker

ordførerens eget parti der i sidste valgperiode

med fru merete riisager i at det er en rigtig god idé at

beslutningsforslag og det vil jeg kraftigt opfordre liberal alliance til at gøre med hensyn til til det andet der handler om hvorvidt fagordførerne blive ordentligt inddraget

er det ligesom europaministeren gav udtryk for min min klare opfordring til liberal alliance at man sørger for og det må være muligt i den relativt sluttede kreds som

at tage de her samtaler med fagordførerne så man undgår at der ryger finker af panden det er en varm opfordring men det var min oplevelse at man allerede gjorde det

således opklaret

at det ikke kunne lade sig gøre på grund af eu lovgivningen så igen mener

i den måde som eu processerne foregår dag

som jeg gerne fremsender men

europaudvalget er jo altså kendetegnet ved at

man kan se på de kommenterede dagsordener og hvis man ikke vil det

kan man sidde på sit kontor og se det på tv der er alle muligheder for at følge med og ja der er eksempler i alle udvalg på at man laver noget der er uhensigtsmæssigt og at man skal rette nogle ting til efterhånden

jeg kan ikke med min bedste fantasi selv når jeg får får det forklaret se hvordan det skal hjælpe at rykke

ja tak for ordet og tak for muligheden for at diskutere rammerne for den parlamentariske kontrol med den danske europapolitik eu fylder mere og mere i vores hverdag og der træffes afgørende beslutninger på en lang række områder der vedrører vores liv og derfor har liberal alliance jo ret når de fremhæver behovet for en grundig

og det er også rigtigt når liberal alliance fremhæver vigtigheden af at fagudvalgene i folketinget inddrages indgående i den debat på det område kan vi formodentlig blive langt bedre end vi er i dag

selv om der foregår et intensivt arbejde sandheden er at

i en international sammenhæng er kendt som forbillede for parlamentarisk kontrol som sagt skal vi aldrig miste ambitionen om at blive endnu bedre men jeg tror næppe det vil ske ved at flytte forhandlingsmandaterne ned i folketingssalen som det foreslås i dag man forstår at liberal alliance ønsker en bredere debat hvor flere bliver inddraget desværre bliver det nødvendigvis konsekvensen af at flytte beslutningerne et andet sted hen når vi kigger rundt i dag

kan vi præcis som venstres ordfører også bemærkede se at

europaudvalgsmøde hvad angår afstemningerne og den demokratiske kontrol svarer europaudvalget jo faktisk meget præcis til folketinget det udvalg er netop kendetegnet ved at man ikke som ordfører stemmer på egne vegne men præcis med det antal mandater i ryggen som ens parti har i folketingssalen endelig har man jo rig mulighed for at få plads i europaudvalget hvis man som

jeg har i hvert fald endnu ikke oplevet at måtte sige nej til nogen der gerne ville ind at deltage i diskussionen man forstår at liberal alliance ønsker større åbenhed om arbejdet i europapolitikken

end det er når næsten alle møder i europaudvalget kan ses direkte på tv

det jo som regel for at forbedre den demokratiske kontrol

det fordi man gerne vil kunne fortælle udvalgets medlemmer nogle ting som man ikke kan sige offentligt

set i vores interesse det er i folketingets interesse at vi har den mulighed på den baggrund har jeg lidt svært ved at se hvordan beslutningsforslaget skulle bidrage væsentligt til at forbedre den demokratiske kontrol tværtimod tror jeg vi risikerer at eu politikken reduceres fra at være i centrum for udvalgets arbejde til at være i udkanten af folketingets arbejde ganske enkelt fordi der er så mange andre sager der også skal behandles her i salen og konkret fordi det svækker koordineringen og overblikket når der ikke er ét udvalg

ved man godt hvor vigtigt arbejdet med effektiv demokratisk kontrol med beslutningsprocessen og eu politikken og man ved at sagsmængderne er enorme for nu at sige det mildt det er ganske enkelt uoverskueligt at skulle igennem så store mængder i salen især når vi kræver meget stor grundighed derfor synes jeg vi skal diskutere hvordan udvalgets arbejde skal blive bedre men jeg synes ikke løsningen er at flytte diskussionen fra udvalget ned i folketingssalen tværtimod skal vi se på hvordan udvalget kan styrkes hvordan fagudvalgene kan inddrages endnu bedre med de ord vil

ordfører fru pia adelsteen

i dansk folkeparti har vi selv tidligere

mandatsager ned i folketingssalen så vi bakker varmt op om forslaget

faktisk det er rigtigt set at det giver mere åbenhed større åbenhed

det rent faktisk er vi bliver påvirket af fra eus side for det er jo ganske rigtigt at en stor del af vores lovgivning er påvirket

vi synes i dansk folkeparti er væsentligt at man rent faktisk får det ned i folketingssalen og

interesse lyttet til de tidligere ordførere og det som godt kan undre mig lidt er at man ikke

rent faktisk kan gøre bedre for det er jo rigtig nok at mange nye

eu medlemslande har ladet sig inspirere af hvordan vi kører tingene i danmark det

glædeligt fordi måden er

ganske givtig i forhold til i andre lande kan man sige men det er ikke ensbetydende med at man ikke kan forbedre det

et spørgsmål om at europaudvalget skal opløses eller at man ikke kan have debatter i europaudvalget men det er et spørgsmål om at når der skal gives mandat kommer det altså

der plads til væsentlig flere tilhørere skulle jeg hilse at sige end i

mulighed for at være til stede

om man er indskiftet eller ej uanset om man er forberedt eller ej men bare

og vi starter faktisk med et lukket punkt nu

nogle ting at vide og noget information som

er meget spændt på at høre hvad vi skal have at vide omkring patentdomstolen som offentligheden ikke må få at vide

sætte en proces i gang hvor man finder ud af hvordan

bedre

ministeren siger at europaudvalget sikrer den parlamentariske kontrol uanset regeringens farve

de eu kritiske partier der har siddet i regering så ja selvfølgelig siger man det

unionspartierne der har siddet i regering

eu kritiske partier i regeringen så kunne det godt være at man måske syntes at den parlamentariske kontrol

europaudvalget og jeg synes de bemærkninger som liberal alliance har til forslaget netop at vi jo diskuterer alt fra fiskekvoter til

det har jo virkelig bredt sig ud i europaudvalget og vi bliver mere eller mindre oversvømmet

at få håndteret på den rigtige måde som eu eu ordfører men dermed ikke sagt at man ikke har haft fat på sine fagordførere for

ordførere ikke være inde i alt stoffet jeg synes at det er meget der er i europaudvalget

også gerne starte med at takke liberal alliance

komplet nedlæggelse af europaudvalget men blot en nedlæggelse af europaudvalgets vigtigste arbejde nemlig afgivelse af forhandlingsmandaterne til regeringen jeg vil også gerne takke for debatten om hvordan vi skaber mere opmærksomhed det synes jeg er

mange flere fra fagudvalgene i folketingets eu arbejde den målsætning deler jeg til fulde men jeg er

er ved at flytte arbejdet med afgivelse af forhandlingsmandater til folketingssalen

ved vi godt at der ikke vil møde flere op til debatter om forhandlingsmandater i eu sammenhæng end dem der i forvejen er rigelig plads til i udvalgslokalet bare selve antallet af sager vil gøre det svært at håndtere forhandlingsmandater i folketingssalen så derfor tror jeg nærmere at det kunne betyde begrænsede muligheder for

det kunne så betyde både en svækkelse af den danske forhandlingsposition hvis ikke man har haft en ordentlig diskussion og en reelt

europaudvalgets møder er som bekendt tv transmitteret ligesom møderne

kan se fejler noget

inddragelse af fagudvalgene i folketingets arbejde med eu sager jeg har sagt mange og lange gange at vi har brug for folketingspolitikere der tager ejerskab i danmark til de beslutninger de træffer i eu vi har brug for flere der ikke tager nationalt ejerskab

alle de populære beslutninger mens alle de mindre populære er nogle nede i eus skyld

langt tidligere end det sker i dag men det er jo emner som europaudvalgets formand

riisager også har været med i og som sekretariatsfolk nu arbejder videre med forslag til det arbejde synes jeg langt hellere at liberal alliance enhedslisten og dansk folkeparti skal lægge nogle kræfter i det giver for mig rigtig god mening det her forslag giver for mig mindre mening og derfor kan det radikale venstre ikke støtte forslaget

være parlamentarisk forpligtet

vi kan inddrage fagudvalgene

men det kræver jo at vi som eu ordførere

vores arbejde rigtig grundigt og er tidligt ude i forhold til at holde dialogen med de fagordførere vi har i vores egne partier i vores egne grupper

jeg ser det da som en meget stor del af mit arbejde

dem til ilden holde dem orienteret om hvor sagerne er henne

til forskellige sager allerhelst meget tidligt

fordi eu er jo alle andre områder så kan man blive presset af arbejdet men det

gøre yderligere mener jeg at vi er godt på vej i forhold til at bede om høringer fra fagudvalgene

sagerne allerhelst når de kommer som grønbøger og hvidbøger altså tidligt i processen

rapportører eller særlige fagudvalgstovholdere

netop noget af det vi diskuterer i det her

jeg ordet til socialistisk folkepartis ordfører fru lisbeth bech poulsen

et europaudvalg som flere også har sagt

vi kan være stolte af og som er genstand for opmærksomhed fra mange af vores kollegaer i de andre europæiske parlamenter mandatafgivelsen giver danmark en stærk forhandlingsposition fordi vores europæiske kollegaer ved at vi kan levere når regeringen indgår en aftale europaudvalget har også en vigtig position i

desuden vil en behandling af forhandlingsmandater i folketinget blive en meget omfattende og kompliceret proces

end det er tilfældet i dag det er urealistisk at forestille sig at det enkelte

og den næste dag være helt inde i detaljerne med handel

som er vigtige for en god lovgivningsproces en yderligere inddragelse af fagudvalgene vil bringe eu lovgivningen ind som en mere naturlig del af folketingets arbejde man kunne også håbe at det ville medføre en mere folkelig debat og en øget interesse fra medierne sf kan ikke støtte

stemme for det her forslag vi mener aldrig at

være dårligt at overveje om man kan gøre ting bedre tværtimod har vi jo en situation hvor rigtig

det er ofte omfattende og tungt stof

tæller mange mange hundrede sider

er det jo sådan at når mandatet i europaudvalget er givet

til sammenligning har vi en situation hvor man i folketingssalen har tre behandlinger af lovforslag vi mener at det vil være naturligt

at tage et skridt til at fagudvalgene inddrages i langt højere grad jeg synes at det er sådan og bør være sådan at når

man trods alt stadig sikrer de folkevalgte i danmark størst mulig indflydelse derfor vil vi sige fra enhedslistens side at vi selvfølgelig støtter alle tiltag der kan modernisere og udbrede den demokratiske debat om danmarks eu politik så opbakning til forslaget her

fra enhedslisten og ros for at tage initiativ til at starte debatten om hvordan eu kan udbredes bedre til den danske befolkning og blive bedre forankret i den demokratiske

er allerede kommet rigtig mange gode argumenter for hvorfor det her forslag

formalistisk og helt og aldeles

jeg har selv siddet i folketinget i i atten år

til meget mere debat dengang var fagudvalgene ikke særlig aktive i forhold til europaudvalget det kan virke lidt besynderligt at man skal fremhæve et medlem af socialistisk folkeparti men det var faktisk herre steen gade der i meget høj grad var med til at sætte fokus på at fagudvalgene også kunne inddrages i eu arbejdet fordi eu politik også

om hvordan man skulle håndtere sager og efterfølgende fulgte man jo så

man kan sige den gode den gode praksis fra miljøudvalget i de andre fagudvalg så der i dag er en ganske udmærket praksis

og fagudvalg behandler eu sagerne forud for at de kommer i europaudvalget jeg har siddet i ganske mange af folketingets

udvalg og det er min erfaring at nogle udvalg er bedre end andre

behandle eu sagerne men det er altså medlemmerne selv og

vi har en fremragende ordning i dag hvor forhandlingsmandaterne oftest behandles i fuld offentlighed i europaudvalget men som flere

muligt derfor vil sådan

fuldstændig umuligt at gennemføre i praksis da møderne i folketingssalen er offentlige jeg synes også

den måde hvorpå udvalgene arbejder hvor man som ordfører har mulighed for at stille mange spørgsmål til ministrene

det har været fremhævet her fra talerstolen af de partier der støtter forslaget

det er fordi det er er væsentlige sager vi taler om

at få sagt at på de områder hvor der afgives suverænitet

en fuldstændig fast praksis for

i europaudvalget eller gives tilslutning

blandt eu kollegerne at der er et parlamentarisk forbehold og så går man i folketingssalen med et beslutningsforslag og så bliver sagen behandlet her

i de vigtige sager hvor vi ikke allerede har sagt at vi gerne vil samarbejde på eu området

to gange der er altså absolut ikke nogen grund til at lave en ny formalistisk og meget lidt anvendelig procedure når det drejer sig

eu sager og vi kan derfor ikke støtte forslaget

i hvor høj grad fagudvalgene inddrages og selv vælger at blive inddraget og at det derfor også er et vigtigt arbejde vi har gang i lige nu for at se

for deres parti har en helt særlig opgave i at få skubbet til deres

jeg sender alle sager til mine fagordførere forud for møderne i eu udvalget og beder om deres kommentarer til

det er nu min erfaring at hvis der bare er et par stykker

udvalget engageret når ministeren kommer i samråd forud for at man skal i europaudvalget

kan kun opfordres til at vi alle sammen

og at formændene gør mere ved det men som sagt mener jeg at vi som eu ordførere kan være med til

én årsag til at danskerne oplever eu som fjern en af dem er de gamle partiers ulyst til at tale åbent om hvor eu er på vej hen hvis de gjorde det

tusind og ti behandlede europaudvalget den såkaldte sixpack der øger den centrale overvågning og styring af medlemslandenes økonomi det ellers magtfulde finansudvalg blev ikke inddraget da danmark for nylig underskrev finanspagten der reducerer borgernes ret til at stemme sig til en bestemt økonomisk politik

og trilog forhandlingerne vi kan sikre samarbejdet

mellem det danske folketing og parlamenterne i andre medlemsstater vi kan udgøre den primære kontakt til kommissionen og

europa parlamentet og vi kan sørge for at danske borgere får indsigt i det indviklede maskineri der hedder eu men mandaterne der giver danske ministre ret til at forhandle på danmarks vegne bør være hele folketingets ansvar og derfor afgives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

beslutningsforslaget fra dansk folkeparti jeg er glad for at også dansk folkeparti er interesseret i at gøre adoptionsreglerne mere enkle og mere fleksible det er også en dagsorden vi har forfulgt i regeringen og derfor har vi udarbejdet nogle nye regler

sendt i høring i april måned som netop skal gøre det mere fleksibelt og som skal sikre at at de mange mennesker der tidligere er rendt ind i problemer med at

mulighed for at få forlænget deres godkendelse og for reelt

som adopterer gør det jo efter de har opdaget at de ikke selv kan få børn og derfor har grænsen på de fyrre år som gælder i dag for mange mennesker været et problem der har betydet at man skulle ud i dispensationer

andet foreslået at aldersgrænsen for godkendelse til adoption af et lille barn hæves

en ansøger vil således kunne godkendes til et lille barn i alderen nul seks og tredive måneder hvis ansøgeren har indgivet sin ansøgning senest dagen inden ansøger bliver tre og fyrre år men aldersgrænserne kan jo ikke stå alene de bliver nødt til at blive set i sammenhæng med reglerne om godkendelsens længde

man er blevet godkendt til at modtage et barn jo også venter på at det kommer det er de to regelsæt der tilsammen sætter grænserne for adoptanternes alder ved modtagelsen af barnet samtidig med at jeg har sendt forslaget ud om at forhøje aldersgrænsen fra fyrre til to og fyrre år har jeg også foreslået at varigheden til adoption forlænges fra de tre år der er reglen i dag til fire år fremover

adoptivforældre med de nye regler altså kunne blive op til otte og fyrre år når de modtager et lille barn med ændringerne accepteres

altså en aldersforskel på op til otte og fyrre år og endda lidt højere hvis adoptivforældrene har fået en dispensation fordi de eksempelvis tidligere har adopteret et barn

for adoption kan ikke umiddelbart sammenlignes med reglerne for kunstig befrugtning som bekendt tager en graviditet cirka ni måneder så med en aldersgrænse for kunstig befrugtning som dansk folkeparti foreslår på fem og fyrre år

seks og fyrre års fødselsdag kunne modtage kunstig befrugtning og aldersforskellen mellem hende og barnet vil derfor aldrig kunne overstige seks og fyrre år en kvinde der ønsker at adoptere vil først skulle godkendes til adoption en godkendelse der i to tusind og elleve i gennemsnit tog cirka ni måneder herefter er der ventetiden på at modtage et barn og her ventede ansøgerne gennemsnitligt cirka tre år i to tusind og elleve på at modtage et barn ventetiden på at modtage et barn via adoption er således betragtelig længere end ventetiden efter et vellykket resultat af kunstig befrugtning hensynet til barnets bedste er det der er det grundlæggende i det danske adoptionssystem og hensynet betyder at en eventuel konflikt imellem

og hensynet til barnets bedste altid vil skulle afgøres til fordel for barnet aldersreglernes formål er at sikre at adoptanterne vil kunne fungere som forældre for barnet i hele opfostringsperioden og at adoptivforhold stiftes inden for den aldersperiode hvor en familie normalt får biologiske børn de adoptivforældre som i to tusind og elleve

et barn fra udlandet var i gennemsnit lidt mere end fyrre år da de fik

synes jeg at vi allerede har taget et initiativ der dækker de hensyn som synes at skulle ligge til grund for beslutningsforslaget som jeg allerede har sagt er det altafgørende hensyn i sidste ende hensynet til barnet og det er også derfor at regeringen ikke kan støtte forslaget fra dansk folkeparti

at holde sig for øje at antallet af godkendte adoptivforældre på verdensplan overstiger antallet af spædbørn navnlig

vi huske på at et adoptivbarn allerede mindst én gang har oplevet et tab af dets primære omsorgspersoner og at børnene så vidt muligt bør skånes for at opleve yderligere tab vi skal derfor forsøge at sikre at begge adoptanter vil være i stand til at tage vare på barnet i hele dets

eyvind vesselbo fra

jeg vil godt starte med at

rose dansk folkeparti for at

åbent og redeligt frem i folketingssalen sådan så vi kan

det er jo en anderledes måde end den social og integrationsministeren

social og integrationsministeren i medierne at

adoptioner eventuelt forhøje aldersgrænsen

jeg vidste ikke hvad socialministeren mente om det her og hvad det var der var

nu kommer der så et forslag der er konkret og i mellemtiden har vi så fundet ud af som social og integrationsministeren også har fortalt her at

hvor man strammer op på

at man kaster noget ud i medierne og ikke forhandler med partierne om hvad man har tænkt sig at gøre jeg kan bare sige

dansk folkepartis forslag om at hæve aldersgrænsen fra

det er et udmærket forslag som som sidestiller

med aldersgrænsen for kunstig befrugtning det der står tilbage

satspuljen hvor hun er tvunget til det vi har en socialminister der ikke vil svare

eller udvalgsspørgsmål inden for tidsrammen ministeren har

endelig har vi en minister som ikke ønsker at give teknisk bistand

i et meget meget uheldigt lys

det parlamentariske arbejde og jeg mener faktisk at præsidiet må tage fat i det her med hård hånd sådan så vi får ministeren sat på plads

for det parlamentariske arbejde når man opererer på den her måde

og jeg er overrasket over at man sådan

man ønsker at hæve aldersgrænsen for adoption fra de i dag

og hvad så efterfølgende når man er godkendt

er at ministeren indkalder til nogle forhandlinger om den her sag fordi det har jeg forstået

var det der var meningen med at lukke det ud i pressen

den her bekendtgørelse er jo i høring så vi ved ikke hvad det ender med og der vil vi meget gerne ind og være med

plejer at gøre men det vil jeg bare opfordre til

så har vi et klart svar på det spørgsmål der bliver stillet her

det ordfører for socialdemokraterne

beslutningsforslag og kunne læse de dokumenter der er

hvad venstre egentlig mener

og skal der være mulighed for efterfølgende at få den yderligere forlænget med to år

og diskutere ud fra og forhandle ud fra så et eller andet

engang flotte ord men ord

i hvert fald ikke i forbindelse med det hun siger gider vi simpelt

derfor kan jeg igen ligesom jeg har gjort andre gange kun opfordre ministeren til at indkalde til

forhandlinger om det her så så vi kan få noget på bordet

jeg har jo gjort det samme som som ordføreren her jeg har også måttet notere mig at

af baggrundsmaterialet til det her beslutningsforslag fandt jeg ud af at der faktisk er sendt

og så gør man ikke opmærksom på at man faktisk er i gang med at ændre nogle ting og man sender det ikke til de partier som man kunne forhandle

kalder blokpolitik

herre eyvind vesselbo at vi ikke diskuterer homovielser i

ministeren ikke lever op til de krav

og måden man behandler folketingsmedlemmer

og partier på i det her folketing

derfor jeg nævner det det har intet at gøre med et andet lovforslag

nogle principielle ting som jeg også mener sf burde være interesseret i at få rettet op på

tale udenom

ikke

som faktisk ikke er rigtigt det synes jeg simpelt

er det for mig fuldstændig ligegyldigt hvad der er sket tidligere

drejer sig om hvad der sker nu

bliver behandlet nu og hvordan man behandler folketinget på nuværende tidspunkt

kan vi godt bruge tid på men det jeg anker over og det jeg gerne vil have at præsidiet tager fat i er at vi får nogle reelle arbejdsvilkår her

ministeren opfylder de betingelser der er både for spørgsmål

fru julie skovsby socialdemokraterne

dansk folkeparti ønsker med

at vi ændrer reglerne for adoption

interesserer sig for området ved at ministeren netop i sidste måned i april måned har sendt nye adoptionsbekendtgørelser i høring

ikke er taget af dagsordenen i dag må vi gå ud fra at forslagsstillerne det vil sige dansk folkeparti mener at regeringens ændringer af reglerne for adoption er utilstrækkelige

at hæve aldersgrænsen for adoption fra de i dag fyrre års forskel på forældre og barn ved ansøgningstidspunktet til fem og fyrre år

når kommende forældre har ansøgt om at blive godkendt som adoptivforældre er godkendelsens længde i dag på tre år

ikke nævner hvad godkendelseslængden skal være

aldersforskellen mellem forældre og barn på ansøgningstidspunktet

fyrre til to og fyrre år det betyder at en ansøger kan godkendes til et lille barn hvis vedkommende indgiver sin ansøgning dagen inden han eller hun fylder tre og fyrre år

herudover foreslås det at godkendelsen fremover skal kunne forlænges med to år af gangen en godkendelse udløber dog når ansøgeren fylder otte og fyrre år hvis der er tale om et barn i alderen nul seks og tredive måneder

ministerens ændringer af adoptionsområdet og ikke dansk folkepartis

er hensynet til barnet og vi mener at regeringen

den nye adoptionsbekendtgørelse har fundet en fin balance

samfund udtaler til ritzau den sekstende april vi skal ikke derhen hvor vi godkender folk der når at gå på pension før barnet fylder atten år jeg synes også det er vigtigt når vi taler om adoptivforældres alder at der jo også er nogle adoptivbedsteforældres alder som

af et barns liv de kan altså noget som vi forældre ikke kan

vil bevirke at aldersgrænsen for adoption vil blive identisk med aldersgrænsen for kunstig befrugtning det mener

ikke vil være tilfældet med det

som vi behandler her i dag

mellem aldersgrænsen for adoption og aldersgrænsen for kunstig befrugtning vil med dansk folkepartis forslag stadig væk være at aldersforskellen mellem forældre og barn ved adoption gælder begge forældre hvor aldersgrænsen ved kunstig befrugtning ifølge dansk folkepartis egen bemærkning kun gælder for den kvinde der skal føde barnet dertil kommer jo at en graviditet efter en vellykket fertilitetsbehandling varer ni måneder og at en godkendelse til adoption i dag er tre år

mener jeg ikke at adoption direkte kan sammenlignes med kunstig befrugtning

her i dag at dansk folkeparti og den borgerlige regering indførte en voldsom brugerbetaling på netop fertilitetsområdet

måder en stor fejltagelse og jeg er derfor rigtig glad for at

s ledede regering har annulleret denne brugerbetaling

at ministeren i april måned havde fremsat

hvor jeg offentligt udtalte til adoption og samfund at vi ville hæve aldersgrænsen til fem og fyrre år det vil sige at dansk folkeparti var ude med

så vil jeg godt lige høre ordføreren om

det ordføreren siger med at det

ordføreren så også mener at vi skal fjerne brugerbetaling for adoption

få indført nemlig annullering af brugerbetaling jeg

mener ikke at de to ting

ved fertilitetsbehandling

resultat der er

end dem som dansk folkeparti og den tidligere borgerlige regering

først med at foreslå det

nye adoptionsbekendtgørelser i høring

tro at man har forberedt det arbejde noget tidligere end lige

jeg synes bare at det er vigtigt

det ønsker vi socialdemokrater også

at man jo ikke ved om det ved kunstig befrugtning

enig i men der er også en kæmpestor forskel på

at harmonisere de to

kunne løbe op i samme beløb

mange mange tusinde kroner og det var kun per år og når det så var

kommer fra fertilitetsbehandling og går over til adoption så derfor

er det altså rigtig rigtig mange penge det er ikke nogen god grund til at sige at det

herre hans vestager det

blev den nugældende bekendtgørelse om hvordan man godkendes som adoptant fastsat

er det en betingelse for at blive godkendt som adoptant at ansøgerens alder på ansøgningstidspunktet ikke overstiger barnets alder med mere end fyrre år betingelsen om de fyrre år kan dog fraviges hvis kun den ene ægtefælles alder overstiger barnets alder med mere end fyrre år

den anden ægtefælle er noget yngre eller hvis ansøgeren inden en rimelig tid efter at have modtaget et adoptivbarn ansøger om godkendelse til adoption af endnu et barn

foreligger særlige omstændigheder

levet efter nu her siden

det foreslås heri at aldersforskellen mellem forældre og barn på ansøgningstidspunktet hæves fra fyrre til to og fyrre år og at varigheden af en godkendelse til adoption forlænges fra tre til fire år

det er vigtigt for radikale venstre at det er barnets tarv der her er afgørende

kommer til at leve sammen med forældre som har en med andre forældre sammenlignelig alder vi betragter det

som en imødekommelse af dette synspunkt

i forslaget til ændring af alderskravene

samtidig foreslås at der så ikke længere kan dispenseres fra aldersforskelskravene hvis den ene ansøger er for gammel mens den anden er noget yngre det afgørende er her at aldersforskellen mellem barnet og forældrene fastholdes på et rimeligt niveau ældre ansøgere vil også fremover kunne godkendes til adoptionen

godkendes til et barn fra to år der er på verdensplan mange børn som måske ikke er helt spæde men som kan have gavn af at blive adopteret af forældre der ønsker at tage børnene til sig og give dem en god opvækst radikale venstre finder at der med det udkast til bekendtgørelse som socialministeren har udsendt er taget et rimeligt hensyn både til de her af radikale venstre anførte synspunkter

de synspunkter som er indeholdt i det her forslag til folketingsbeslutning radikale venstre kan derfor ikke stemme for

ordfører i ordførerrækken fru özlem sara cekic

der er ordfører for sf

i stand til at tage rigtig godt hånd om

i nogle tilfælde synes jeg godt at det

give mening at kigge på om de fortsat skal være sådan

har vi et adoptionssystem i danmark som fungerer rigtig godt en af de ting som jeg synes er rigtig vigtig i forhold til adoption er også at kigge på

bedst muligt videre og hvordan man også kan sørge for at den viden de her forældre har også bliver spredt ud

den ændring vi skal lave i bekendtgørelsen så man hæver aldersgrænsen

jeg i øvrigt også har noteret mig at både adoption og samfund

seks og fyrre år hvor ministerens forslag går helt op til otte og fyrre

hvis man også regner godkendelsestiden med

det giver ikke mening for os og derfor må jeg

sara cekic komme op på talerstolen igen

den tid ordføreren har siddet i folketinget at ventetider er noget som vi folketingspolitikere faktisk også har indflydelse på og har mulighed for at nedbringe

hvor der simpelt hen skal noget tid

lavet alle de her papirer

en ambition om at vi gerne at forældre venter mindst

ville være en rigtig god idé jeg ved bare ikke om det vil lykkes os at få ventetiden så langt

uden for danmark fordi vi sender ulandsbistand

vi skal aldrig nogen sinde lovgive ud fra at sådan er det bare hvad angår ventetider er ordføreren ikke enig med mig i det

det andet så bare må være som det er fordi vi

os på at nå det resultat men

hæve aldersgrænsen har jeg noteret mig at stort set alle eksperter på området

også baseret på at de ngo organisationer

er i stand til at bakke op om det så vi er sikre på at vi rammer rigtigt og vi oplever virkelig

med med det ministeren har lagt op til

der er sendt nogle nye regler i høring fra ministerens side som

for hvornår man kan adoptere et barn det synes vi

derfor kan vi ikke støtte forslaget men dermed ikke

at den høje levetid og de gode forhold som de fleste forældre kan tilbyde et barn her i danmark taler for at langt flere barnløse skal have mulighed for at få det barn

langt flere børn skal have mulighed for at komme hertil vi mener dog at det helt afgørende i en adoptionssag må være forældreevnen

vi så gerne flere dispensationsmuligheder og derfor vil vi også meget gerne i udvalgsbehandlingen se mere på hvordan reglerne eventuelt kunne blive ændret ud over de positive ændringer som ministeren allerede har sendt i høring og det håber vi selvfølgelig at

for forslaget som det ligger nu da man måske

kløjes lidt i reglerne og der er sendt nogle ting i høring siden forslaget blev

men vi synes der er nogle gode intentioner i det og vi vil gerne være med til at se videre

jeg vil lige gøre opmærksom på at oversendt af folketinget den trettende april og ministeren var først ude tre dage efter den sekstende april med sit

er nogen tvivl om hvis forslag der er kommet først og hvad ministerens

så det lyder lidt som om

er det noget ministeren har bemyndigelse til at gøre og dermed kan ministeren

fornemmer og forstår at ministeren vil gennemføre nogle ændringer som betyder at det her beslutningsforslag

har ændret det som ministeren jo altså er

men igen det er bestemt ikke nogen afvisning af intentionerne og vi vil meget gerne være med til at se på hvordan vi kan

ordføreren for

hæver aldersgrænsen for adoption til fem og fyrre år således at den bliver identisk med aldersgrænsen for kunstig befrugtning

vil aldersgrænsen altså afstanden mellem barn og adoptivforældre blive otte og fyrre år og man kan modtage kunstig befrugtning indtil man bliver seks og fyrre år

man bliver seks og fyrre år så der er noget miskmask i lige

præcis formuleringen af forslaget men som sagt synes

gerne se på når ministeren har lavet bekendtgørelsen færdig om der er andet og yderligere vi kan gøre i samarbejde for at gøre det nemmere og bedre

i ordførerrækken det er fru thyra frank

lever vi længere og får børn

tvivl om at vi i danmark lever længere og længere nu har det været sagt otte gange og det

fuldstændig rigtigt og det er jo positivt og godt og i takt med at vi lever længere og længere er

også rimeligt at man får set på de spilleregler vi har hvor alder spiller ind og det kan både gælde i forhold til efterlønsalder og

folkepensionsalder men det kan også være aldersgrænsen for hvornår man har mulighed for at adoptere

vi er fra konservativ side helt enige i at i takt med at vi får en

det er rigtig godt at man både i oppositionen og i regeringen og i alle partier er enige om at vi skal have hævet den her aldersgrænse

være diskussion om lige præcis hvor man så lander henne men lad os se på det vi støtter beslutningsforslaget her ud fra den intention der ligger i beslutningsforslaget

er at uanset om vi nu lander på det forslag som dansk folkeparti har fremsat eller det bliver ministerens bekendtgørelse

jo altså sådan at det ikke kun er alder der er et kriterium

set godkendes til adoption og det er det første og det væsentligste man skal se på dernæst skal man

for aldersforskellen mellem adoptanten og det barn der bliver adopteret og det synes vi også der skal være

være fundet egnet til at adoptere

har vi som konservative ingen problemer med at vi sætter aldersgrænsen op om det så er til de to og fyrre eller tre og fyrre eller fem og fyrre

vi støtter gerne dansk folkepartis beslutningsforslag om at vi sætter

og fyrre år

for forslagsstillerne fru mette

dansk folkepartis forslag om at hæve aldersgrænsen for adoption hvor der i dag

mellem adoptant og adoptivbarn på ansøgningstidspunktet

ønsker vi at hæve grænsen til fem og fyrre år så den også er identisk med grænsen for kunstig befrugtning

når moder natur svigter og man ikke kan få

har vi i danmark heldigvis muligheden for at hjælpe de barnløse enten ved fertilitetsbehandling eller ved adoption

vi har brug for at reproducere os fordi vi bliver ældre og ældre og det er jo meningen

vigtigt at vi politikere også justerer reglerne efter det

var man typisk under fem og tyve da man fik sit første barn

har man jo travlt med først at få en uddannelse og derefter gøre karriere og gøre sig uundværlig på arbejdsmarkedet før man begynder at

familie og tit kan det også være sådan at

måske slet ikke tid til at finde den eneste ene og så står man tit der sidst i trediverne

på familie samtidig med at ens fertilitet

jeg oplever det også selv

på det her punkt er gået lidt imod strømmen og har valgt at få mine børn i en tidlig alder jeg var atten år da jeg fik min ældste søn tre og tyve da jeg fik min datter og fire og tyve da jeg fik min yngste søn og selv i min yngste søns klasse

den yngste blandt forældrene

min søns kammerats forældre det siger lidt om at

børn senere i hvert fald i den omgangskreds som mine børn

gode ressourcestærke forældre

fås heldigvis i alle aldre og afskygninger og det skal vi politikere anerkende

bliver de kompenseret i den anden ende fordi vi også lever længere der findes mange forskellige

at stifte familie på og adoption er en af dem

med at de kan hjælpe et forældreløst barn et andet sted i verden og det er jo en fantastisk tankegang med lovforslaget ønsker vi også

barnløshed det at man kan få kunstig befrugtning til man er fem og fyrre år mens der kun må være

man kan få hjælp til at blive gravid til man er fem og fyrre år men ved adoption

fem og fyrre årig derfor synes jeg det er helt fjollet at

overbevist om at det er et hul i lovgivningen at man ikke før har sammenlignet de to former for hjælp og set at der er noget der er helt galt

var vi i dansk folkeparti den ellevte marts

offentligt at vi ønsker at hæve alderen til fem og fyrre år den trettende april orienterede folketingets formand folketinget om at mit beslutningsforslag ville blive fremsat tre dage senere

hæve aldersgrænsen for adoption til tre og fyrre år og naturligvis var det rigtig glædeligt for os i dansk folkeparti at se at ministeren havde fundet mit forslag inspirerende og gerne ville støtte det et godt stykke hen ad vejen det er vi rigtig glade for men hele pointen i mit forslag

skal være den samme uanset hvilken form for hjælp man får derfor er det heller ikke godt nok

alderen op til tre og fyrre år vi ved jo heller ikke hvad der kommer i fremtiden måske kan det være at det bliver tilladt med rugemødre måske kan det være at teknologien udvikler sig så der er flere måder at få børn på derfor er det vigtigt at vi har en alder som er den samme uanset hvilken form for hjælp man ønsker

heldigvis er det også sådan

når vi kigger på afgiverlandene

det drejer sig om rummelighed på adoptionsområdet alle de lande vi sammenligner os med norge sverige tyskland har aldersgrænser på fem og fyrre år det er på tide at vi begynder at følge med selv med ministerens forslag vil vi stadig væk ligge i bunden

fru mette denckers holdning til godkendelsesperioden når man har ansøgt om at blive adoptivforældre og man

eller mener dansk folkeparti at det som

ministeren netop har sendt i høring altså at man vil

faktisk kan være op til otte og fyrre år

i dansk folkeparti er vi meget åbne

så vi håber da at ministeren vil indkalde os til forhandlinger

har vi ikke på nuværende tidspunkt planer om

kort bemærkning fra fru özlem sara cekic sf

til at der kom brugerbetaling

at få børn med hjælp fra staten er det ikke korrekt at

ikke nogen planer om at fremsætte forslag der skal ændre på det

have hævet aldersgrænsen så betyder det at dansk folkeparti

alt det her med at rydde op efter den nuværende regering tro mig vi har en lang liste over hvad det er vi skal

anden gang ved behandlingen af et beslutningsforslag men jeg føler mig nu lidt kaldet til det for der har været så

synes jeg det er nødvendigt for mig at gå på talerstolen for at få rettet nogle af de misforståelser der har været i debatten først og fremmest er jeg jo forfærdelig ærgerlig over at venstres ordfører herre eyvind vesselbo har forladt salen for

ham jeg havde tænkt

oplyse om nogle af de ting som jeg har utrolig meget

og det beslutningsforslag er sympatisk fordi det går ud på at aldersgrænsen for hvornår man kan adoptere kan hæves det er noget som vi i regeringen er enige i og det er noget vi har arbejdet på i ganske lang tid når dansk folkeparti tror at vi på tre dage har kunnet nå at lave nye regler at vi på tre dage har kunnet

at sammenskrive bekendtgørelsen om adoption og bekendtgørelsen om godkendelse som adoptant

til en ny samlet bekendtgørelse om adoption at vi på tre dage har fået den igennem regeringen og har fået den godkendt og fået den til ankestyrelsen og fået den sendt i høring

også se fordi det resultat der ligger er så gennemarbejdet som det

starter med at adoptere sagen er at når vi hæver grænsen fra fyrre til to og fyrre år på det tidspunkt hvor man ansøger så kan man altså med de nye regler ansøge indtil dagen før man fylder tre og fyrre

og det vil vel så betyde indtil dagen før man fylder seks og fyrre

altså en forskel men i mit forslag

løbe i fire år og så skal den yderligere kunne forlænges i to år og det vil sige at man vil kunne få

man er otte og fyrre

det samme regnestykke i dansk folkepartis forslag

dansk folkeparti vil ikke anerkende at vi bliver nødt til at tale om ventetid men sandheden er jo at der er flere danske forældre og flere andre udenlandske forældre der ønsker at modtage et adoptivbarn fra et tredjeverdensland end der er lande som ønsker at og derfor er der altså en vis ventetid fra man bliver godkendt til man står med et barn i armene

man blive godkendt indtil man er seks og fyrre år og skal godkendelsen så løbe i tre år til man er ni og fyrre år og skal den så forlænges

overkanten til at modtage et spædbarn man vil som en og halvtreds årig sagtens kunne modtage et barn er ældre men jeg synes vi bliver nødt til at

ikke specielt ofte at en kvinde

og derfor synes jeg det giver rigtig god mening at vi har det fokus med at det her

adoptivforældrenes ønsker at det handler om en samlet

har fået redegjort for hvad regeringens regler er

og når de er blevet godkendt vil de nye regler

fyrre til to og fyrre år det vil sige inden dagen før man fylder tre og fyrre år godkendelsesperioden bliver hævet fra tre til fire år og så bliver der mulighed for en yderligere forlængelse på to år det betyder at adoptionsreglerne bliver langt mere fleksible vi imødekommer det ønske der har været fra adoption samfund

ikke har behov for at skulle søge en dispensation så jeg vil sige

jeg endelig også afvise dansk folkepartis påstand om at vi ligger i den lave ende i

at sige at hendes embedsmænd bestemt ikke på tre dage

det kan man godt hurtigt sådan nogle kan arbejde i døgndrift og det ved ministeren også godt men på den anden side

har haft muligheden for at arbejde med det

at udtale mig den ellevte marts om det

fik jeg lagt sagen op i ministeriet enten i december eller januar jeg tror at det var

mig fordi jeg flere gange gerne ville kalde embedsfolk ind fordi jeg var meget i tvivl om reglerne og om hvorvidt grænserne blev sat det rigtige sted

arbejdet grundigt med det her og jeg har været i gang med det i flere måneder inden det blev fremsat men

så ikke ligegyldigt om det er et forslag fra dansk folkeparti eller om det er et forslag fra regeringen som er inspireret af de ønsker der har været fra adoption og samfund som jo er dem

repræsenterer de forældre der står med problemerne

må være det gode må da være at vi finder nogle løsninger

i positive vendinger i høringsnotatet af adoption og samfund

står vi nu og skal behandle et beslutningsforslag fra dansk folkeparti

egentlig bliver bakket op af både venstre og de konservative på trods af at man jo tydeligt kan se at det beslutningsforslag fra dansk folkeparti jo ikke svarer på de problemer der er

godkendelsesperioden hvordan skal den være skal den være tre år som den er i dag skal den være fire år

svar har vi endnu ikke fået fra dansk folkeparti

til at blive indkaldt til forhandlinger om det her og det er jo det vi skal diskutere på sådan

i

når vi ser på de andre europæiske lande

ligger totalt i bunden for hvornår man kan adoptere

medmindre der er særlige omstændigheder de kan faktisk dispensere helt op til seks og fyrre år med ministerens forslag

er og

har de endda ingen øvre aldersgrænse

reglerne om adoption fungerer det er jo ikke sådan at man bliver godkendt og

jo derfor at man ikke kan se alderen som et hele men man bliver nødt til at se det i sammenhæng med den godkendelsesperiode og eventuel dispensation man kan få

en aldersgrænse på to og fyrre år og en regel om at der maksimalt må være fyrre års aldersforskel mellem barnet

begge ansøgere på hjemtagelsestidspunktet

to tusind og ni er kommet med en udredning vedrørende de norske adoptionsregler udvalget anbefalede at der fastsættes en øvre aldersgrænse i loven og at denne sættes omkring

i sverige fastsat nogen øvre aldersgrænse i loven men som udgangspunkt er praksis at den eller de der vil adoptere højst er to og fyrre år de udredninger der er under bearbejdning i henholdsvis norge

er på vej men det er endnu uvist hvordan det ender med at falde ud men med de regler jeg lægger op til nu

indtil dagen før man fylder tre og fyrre så vil man kunne vente fire år og dernæst vil man kunne få forlænget sin ansøgning

spædbarn når man er otte og fyrre år jeg synes ikke at vi skal højere op jeg synes at vi har fundet et helt rigtigt snit

sættes op men det som ministeren bevæger sig ud i her med den teoretiske

er det i virkeligheden ikke en diskussion som stort set ikke får nogen betydning i praksis fordi donorlandene har regler for hvad aldersforskellen må være

det stadig væk være donorlandene som bestemmer om

til de forældre som de gerne vil afgive til så derfor er det bestemt ikke nogen teoretisk debat som det er i dag er der jo forældre som er godkendt og som falder udenfor

de ikke har fået stillet noget barn i tilbud og som derfor skal igennem hele det her dispensationscirkus

derfor jeg ændrer reglerne det er rigtigt at det er

som selv definerer hvem de vil afgive børn til men det er sådan at det er muligt at finde lande

gerne vil afgive børn også til de her forældre

peru og tjekkiet som har de her aldersgrænser og

der ministeren nævne to lande som ikke har nogen aldersbegrænsning findes der overhovedet lande i den her verden som som er ligeglade med det her spørgsmål det tvivler jeg på men kan ministeren nævne bare to lande nej bare ét land hvor der ikke er nogen aldersgrænse det vil sige at uanset hvad vi vedtager her i folketinget

det stadig væk donorlandenes regler

en ting er at dansk folkeparti tydeligvis ikke har forstået hvordan reglerne om godkendelse fungerer

at man skal kunne være op til en og halvtreds år når man som adoptant skal modtage et spædbarn det er jo det der ville være resultatet af dansk folkepartis beslutningsforslag fordi man hvis

forudsætter at man skal have en godkendelse der løber efter at man er fyldt seks og fyrre og en forlængelse

forældre og adoptivbørn og man vil selvfølgelig kunne modtage et ældre barn hvis man er over otte og fyrre år men jeg synes ikke at vi skal åbne op over for at forældre på en og halvtreds

modtage spædbørn de kan i stedet for blive godkendt til at være forældre for nogle lidt større

det har ministeren jo kun mulighed for nu her fordi dansk folkeparti har

ministeren havde jo haft mulighed for inden denne debat at stille venstre det her spørgsmål og så skulle vi nok også have gået ind i en snak og en diskussion med ministeren det har ministeren undladt og derfor er mit spørgsmål

stiller ministeren først spørgsmålet til venstre nu hvorfor har vi ikke været

interesseret i at vide hvad venstre mener samtidig indkalder ministeren til nogle drøftelser

oversender jeg naturligvis rigtig gerne til socialudvalget den nye bekendtgørelse som jeg godkender kommer til at træde i kraft

indkaldt til forhandlinger om en bekendtgørelse er det fordi det

det først nu er gået op for mig præcis hvor useriøst venstre tager

op om et forslag som man godt ved ikke hænger sammen fordi man hellere vil det end at gå ind i en drøftelse af at det regeringen har lagt frem naturligvis er det

som vil føre til at reglerne kommer til at hænge sammen er det useriøst dansk folkepartis forslag svarer jo ikke på de ting det svarer ikke på hvad der skal ske med godkendelsen det svarer ikke på hvad der skal ske med med forlængelsen det giver mulighed for at man kan modtage et spædbarn op til en og halvtreds år det vil venstre så åbenbart hellere

lige at læse hvad der står i bekendtgørelsen og så tage debatten på et oplyst grundlag jeg har sendt en bekendtgørelse i høring den godkender jeg det er det jeg har mulighed for som minister

vi bliver bare ved med at strække hånden frem og sige vil ministeren ikke forhandle med venstre om den og den ting jeg synes

mange interessante ting i den bekendtgørelse som som er sendt i høring som vi meget gerne ville drøfte med ministeren

tager kontakt til et parti når ministeren så gerne vil vide hvad det parti mener ministeren bliver ved med og det gør de andre ordførere også at

men vi vil gerne gøre det i en forhandlingssituation

at jeg har handlet sådan jeg har

sige at jeg synes at venstres ordfører får klædt sig selv noget af

stiller sig op og vil tale for et forslag som ikke hænger sammen

jeg har fulgt den procedure der er jeg indkalder til forhandlinger når der er lovforslag vi har et udmærket samarbejde i satspuljekredsen vi drøfter ting vidt og bredt men bekendtgørelser ligger altså ikke til at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

skal indledningsvis på præsidiets vegne anføre at præsidiet som øverst ansvarlig for dette område vil følge forhandlingerne opmærksomt med henblik på den videre behandling forhandlingen er åbnet og den første ordfører er herre karsten lauritzen

sidste efterår og lidt ind

i forlængelse af at man har valgt en ny ombudsmand har om man skal afgrænse den periode

vi også glade for at vi får den debat

i lovforslaget handler om

man kan være folketingets ombudsmand

vælgesudpeges en ny ombudsmand det er det ene element i lovforslaget et andet element i lovforslaget

oprettelse af et egentligt børnekontor

det er noget der har været diskuteret meget der er nogle der vil have en egentlig børneombudsmand det er vi ikke tilhængere af i venstre men vi er selvfølgelig tilhængere af at man opkvalificerer de medarbejdere

kommunikationen og dialogen med de folk der måtte klage

til folketingets ombudsmand også de børn og børnesager der måtte håndteres er det vigtigt

nogle af de frygtelige sager vi har oplevet med med bosteder og andet at folketingets ombudsmand er klædt på til at varetage den opgave og de ting der ligger inden for for børneområdet

noget der er finansieret af satspuljemidler som som venstre også er

og derfor kan vi støtte den del af lovforslaget der handler om at oprette et børnekontor

indeholder også en ændring af ombudsmandens

udvidelse af tilsynspligtsområdet

udvalgsbehandlingen dykke ned i om det nu er rigtigt

til en række private institutioner

ej er begrænsningen af perioden

de ti år vi havde i venstre gerne set

eksempel statsrevisorer

fire år altså i alt ti år den samme model kunne vi godt have tænkt os

i forhold til ombudsmandsinstitutionen

ti år er ganske lang tid åremålsansættelser og kontraktansættelser både i det offentlige

håber på at vi kan indgå i en dialog

så vi forhåbentlig kan ende med et lovforslag hvor et samlet folketing kan stemme for

i forhold til om man skal ændre navnet fra folketingets ombudsmand til ombudsmand

det bliver illustreret at det er folketingets ombudsmand og at ombudsmandsinstitutionen ligger under

derfor er det også noget som vi håber vi kan få en god dialog om i forbindelse med den kommende udvalgsbehandling

få behandlet

som styrker ombudsmandsinstitutionen men også et par elementer som venstre på nuværende tidspunkt er lidt

vi radikale er glade for at vi i dag kan behandle dette lovforslag her i salen

forslaget indeholder to vigtige elementer som vi kan bakke op om

støtter vi at der nu kommer en tidsbegrænsning på ombudsmandens embedsperiode ti år er sat ude fra den betragtning at

skal være balance balance mellem på den ene side fordelene ved at få et par friske øjne til at kigge på tingene og på den anden side fordelene ved at have en erfaren ombudsmand

børnekontor hos ombudsmanden bliver en realitet

en klokkeklar anbefaling

i forhold til fns børnekonvention

organ som kæmper for børns rettigheder og som sikrer og overvåger implementeringen af de anbefalinger som fns børnekonvention indeholder

ekstremt stor gruppe af den danske befolkning samtidig er det en gruppe hvor det offentlige

række private aktører har meget meget stort

som måske skulle være bedre ganske enkelt fordi de er børn og fordi det at klage ofte er en voksenverden

behandle individuelle klager

sager op af egen drift og som kan foretage inspektioner af institutioner og så videre nogle vil måske hævde at det kunne være endnu bedre hvis vi havde fået en særskilt ombudsinstitution

ombudsmandsinstitutionen og det kommer det nye børnekontor jo til at kunne lukrere

har fuld tillid til at man vil ansætte pædagogisk personale som kan hjælpe til at bringe paragraffer og forvaltningsskik ned i børnehøjde

danmarks privatskoleforening private gymnasier og studenterkurser lilleskolerne

i fællesskab i retsudvalget i går stillede spørgsmål til både justitsministeren og social og integrationsministeren

i samarbejde med øvrige partier

sige at vi synes det er et rigtig godt forslag og vi kan fra

socialdemokraterne og sf og det er fordi socialdemokraterne ikke kan være til stede her i folketingssalen i dag det her lovforslag

ombudsmandens ansættelsesperiode

af en bredere aftale i præsidiet hvorefter

ombudsmanden har en ansættelsesperiode på ti år det mener vi er fornuftigt

få nogen til at påtage sig opgaven og så må man jo også indse at det er en ret kompleks opgave som det tager nogle kræfter at komme ind i derfor vil en periode på ti år være fornuftig at tilbyde den anden del som jeg hellere vil snakke en hel masse om er delen etableringen af et børnekontor hos ombudsmanden som jo er en del af et satspuljeforlig for det synes jeg er den virkelige sejr i det her forslag det er en sejr for børnenes rettigheder efter en del år i opposition hvor vi igen og igen har fremført synspunkter om indførelse af et børnekontor for bedre at kunne opfylde børnekonventionen i danmark ja så lykkedes det endelig nu er vi i gang og snart kan vi etablere et børnekontor hos ombudsmanden

er bemærkelsesværdigt at de lande vi normalt sammenligner os med har haft børneombud i mange år sverige har haft en børneombudsmand siden nitten

tre og halvfems norge var det første land til at etablere et børneombud det skete i nitten en og firs og nu er vi så også i danmark på vej mod

at kunne sikre børnenes rettigheder meget bedre det er faktisk tyve år siden

vi har tilsluttet os fns børnekonvention og nu er vi endelig ved at kunne

som har indeholdt opfordringer fra fn til at gøre noget på det her område og det sker endelig nu det vil få stor betydning

millioner danskere som er under atten år og det er altså deres rettigheder som vi nu kommer til at iagttage som medlem af retsudvalget

jo siddet år efter år og lyttet til ombudsmandens beretning og det har været helt klart at der har været meget

noget af det tror jeg handler om at børn ikke er

om deres rettigheder men de skal jo også have hjælp i forhold til deres alder til rent faktisk at kunne udøve

og det er så det vi måske kommer et skridt nærmere nu hvis man besøger ombudsmandens hjemmeside

vil man i hvert fald se at den er svær for voksne at forstå

helt umulig for børn

som handler om tilsynspligten og det er rigtigt at vi i retsudvalget er ved at dykke ned i den del så det får vi også

det her lovforslag forhåbentlig endeligt kan stemmes igennem jeg synes

vigtigt og rigtigt skridt i retning af at sikre børns rettigheder men det er indlysende at vi selvfølgelig også kan blive bedre og jeg er meget glad for at regeringen i regeringsgrundlaget har skrevet at man vil gennemgå den eksisterende lovgivning med henblik på at sikre at den lever op til fns børnekonvention

tjekkiets deputeretkammer under ledelse af formanden for deputeretkammeret

byder jeg den tjekkiske delegation hjertelig velkommen i folketinget idet jeg udtrykker ønske om at vores tjekkiske gæster

lovforslag har to elementer som der er blevet redegjort for

flere gange fra talerstolen for det første

afgrænser vi embedsperioden for folketingets ombudsmand

ombudsmanden ikke kan sidde mere end ti år det har været et stort ønske fra

i lang tid at man afgrænser perioden så vi sikrer at ombudsmanden ikke blot er uafhængig men også

vi selvfølgelig rigtig glade for i enhedslisten at det lovforslag nu ligger der efter mange års arbejde på det det andet element

vil jeg sige det sådan at det er bedre end ingenting det er positivt at man tager højde for at børns klager skal behandles med særlig omhu for eksempel ved at

gøre børns adgang til at klage mere fleksibel end det er tilfældet

særligt børnesagkyndigt personale det synes vi er rigtig positivt men det er ikke nogen hemmelighed at enhedslisten

har mange flere ønsker til hvordan man kunne styrke børns rettigheder og retssikkerhed den ene del af det er selvfølgelig at vi ønsker en egentlig børneombudsmand som samler både rådgivning og fortalervirksomhed og klagebehandling under samme tag så

og det er også det vi ser i andre nordiske lande det er det fns børnekomité anbefalede at gøre

og det er også det som både børnerådet børns vilkår red barnet og børnesagens fællesråd har anbefalet i deres høringssvar

er det også enhedslistens ønske at man fremadrettet

etablerer individuel klageadgang til fns børnekomité for så vidt angår

børnekommissionen så børn vil have mulighed for ikke kun at klage

over brud på deres rettigheder i danmark men også vil kunne klage til den internationale myndighed fuldstændig ligesom det er muligt at klage over brud på menneskerettigheder til den europæiske menneskerettighedsdomstol det synes vi også børn

have adgang til samtidig

ønsker vi også at man inkorporerer børnekonventionen i dansk ret børnekonventionen

gælder som direkte lovgivning i danmark og det betyder at børnene ikke kan gå ind og støtte ret på

ikke kun dansk ret som den ligger i dag men også konventionen der gælder det vil også betyde at ombudsmanden ikke kun vil skulle underrette folketinget og en minister i de tilfælde hvor konventionen ikke bliver overholdt men kan udtale sin kritik direkte det er selvfølgelig positivt at ombudsmanden

at overvåge implementeringen af børns rettigheder og at ombudsmanden bliver forpligtet til at gøre opmærksom på problemer med lovgivningens forenelighed med de internationale forpligtelser

til en international myndighed så der er sluttelig absolut ikke nogen tvivl om at enhedslisten støtter det her forslag

er heller nogen tvivl om at vi fortsat vil kæmpe for at børns rettigheder styrkes endnu mere end tilfældet er i dag

her lovforslag som også flere høringsparter har har foreslået

indfører en egentlig frist for evaluering af ordningen

at jeg holder denne tale på vegne af vores ordfører herre simon emil ammitzbøll i liberal alliance er vi godt tilfredse med det forslag der behandles

det har dels til formål at fastsætte en embedsperiode for folketingets ombudsmand på ti år dels at oprette et børnekontor hos

folketingets ombudsmand som det er bekendt vælger folketinget efter

folketingsvalg samt ved embedsledighed en ombudsmand der er dog ikke i dag fastsat grænser for hvor mange gange en ombudsmand kan genvælges

er således blevet udviklet en praksis om

indtil ombudsmanden selv indgiver sin afskedsbegæring på grund af et større forberedelsesarbejde blev det fundet hensigtsmæssigt at fastsætte embedsperioden for folketingets ombudsmand til højst ti år

opretholde den nuværende ordning så folketinget fortsat vælger en ombudsmand efter hvert folketingsvalg dog indføres der et krav om at ombudsmandens samlede embedsperiode ikke kan overstige ti år vi bakker naturligvis op om det flotte arbejde der er gjort den anden del af forslaget som medfører oprettelsen af et børnekontor hos ombudsmanden er et resultat

liberal alliance som bekendt også er med

på ældreområdet samt sikret hjælp til prostituerede og narkomaner til gengæld lovede vi så at bakke op om dette forslag hvilket vi selvfølgelig agter at gøre liberal alliance kan derfor støtte l

er nået frem til i retsudvalget efter lange drøftelser om hvordan

at lave en såkaldt åremålsansættelse men stadig væk bevare muligheden for at hver gang der har været folketingsvalg

er det folketinget der udpeger ombudsmanden

får en åremålsansættelse på det her område

også meget tilfredse med at man har fået et styrket fokus på børns

var oprindelig imod at man lavede en egentlig børneombudsmand og vi er så landet på det kompromis vi står med i dag nemlig at den eksisterende ombudsmand får styrket sin institution

så der kan blive et øget fokus på børns

jeg tror at den ændring som der er lagt op til i § nitten stykke fem hvor man ændrer ordet folketingets ombudsmand

det samme der går igen i alle paragrafferne for selve loven hedder jo folketingets ombudsmand og ellers ville der også blive store problemer med at vi i satspuljekredsen har bevilget penge

hvis der så fremover ikke var noget der hed folketingets ombudsmand

svært at indløse checken men det er jo teknikaliteter jeg jeg synes at det er et fornuftigt lovforslag vi er landet på og jeg ser frem til at forslaget kan blive vedtaget i folketinget vi vil i hvert fald gøre vores fra konservativ side til at forslaget

som ikke behøver at få ordet

er forhandlingen sluttet jeg foreslår at forslaget henvises til retsudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter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

til tirsdag den niogtyvende maj to tusind og tolv den første ordfører på talerstolen er ordføreren for forespørgerne

som ikke er til stede vi afbryder mødet i tre minutter

en væsentlig størrelse i vores samfundsøkonomi især i et land som danmark hvor det er så stort det fylder meget og det fylder også meget for den økonomiske udvikling i landet regeringen har lige fremlagt en ny to tusind og tyve plan

regeringen skriver i sin plan at det offentlige forbrug skal vokse med nul

vi kan tage en debat om her

afklaret om det virkelig er nul

procent om året for når man kigger i regeringens egen plan så ser man at det virker som om regeringen har sat ekstra to milliard

uddannelsesformål og ekstra seks milliard

til noget man kalder vækst beskæftigelse uddannelse offentlig velfærd og grøn omstilling

forstand noget offentligt forbrug

procent egentlig dækkende for

det virkelige tal som regeringen arbejder med og hvad er regeringens begrundelse for

skal være endnu større og endnu mere forslugne det er det som den her

forespørgselsdebat skal afklare og jeg ser frem til svarene fra regeringen tak for

vi er blandt andet udfordret når det gælder vækst beskæftigelse konkurrenceevne og produktivitet og det lægges der betydelig vægt på

vi er også udfordret med hensyn til den offentlige økonomi

perioden med højkonjunktur før den økonomiske krise ramte danmark er nu vendt til mærkbare underskud derfor er der tale om en kompleks udfordring hvor vi på en og samme tid skal

dansk økonomi og samtidig konsolideret de offentlige finanser det er baggrunden for at

har fremlagt en meget ambitiøs reformdagsorden som netop sigter på at løse begge udfordringer regeringens reformer vil både på den korte og den noget længere bane kunne øge væksten og beskæftigelsen forbedre konkurrenceevnen og styrke produktiviteten men reformerne skal også bidrage til at vi genopretter sunde offentlige finanser

og det er vel nok det mest centrale mål for den

skal være strukturel balance mellem de offentlige indtægter og udgifter

som der så vidt jeg er orienteret fortsat er meget bred opbakning til blandt folketingets partier

vist med forskellige virkemidler i

så ligger det også en begrænsning på hvor meget det offentlige forbrug kan vokse i de kommende år som det fremgår af

hænger mulighederne for yderligere vækst i den offentlige sektor snævert sammen med

vi har evnen og viljen til at gennemføre reformer eller ej hvis vi ikke gennemfører yderligere reformer eller andre initiativer der forbedrer de offentlige

udgifterne til den offentlige service på

procent om året i perioden to tusind og fjorten til to tusind og tyve det er en snæver udgiftsramme

sikre finansieringen af offentlig service til flere ældre en styrket uddannelsesindsats og forbedrede sundhedsydelser for nu bare at nævne de mest centrale ting

bliver råderum til at udvide den ellers snævre forbrugsramme og sikre en tidssvarende offentlig

tyve planen give mulighed for en større fremgang i det

forbrug så væksten kan øges til godt nul procent om året i perioden to tusind og fjorten til tyve set i et historisk lys er det fortsat

det vil sige at der bliver råd til at indføre nye behandlingsmetoder

få mulighed for at prioritere de ting vi mener er vigtigst er det i alle tilfælde helt afgørende at vi udnytter de offentlige

tyve skal frigøre mindst fem milliard kroner ud over det økonomiske råderum der kommer fra reformerne herved frigøres der yderligere midler til at forbedre den offentlige service på højt prioriterede områder som for eksempel sundhed og uddannelse

understrege at målsætningen i regeringens nye

om året ikke automatisk betyder at det offentlige forbrug dermed er lagt fast på netop den vækstramme der er ting der kan trække op og ting der kan trække ned i det tal på den ene side ville regeringen

var mulighed for at øge ressourcerne til den offentlige økonomi endnu mere

side er vi nødt til at forholde os til at den nødvendige finansiering skal være til stede regeringen vil derfor gå frem efter et forsigtighedsprincip hvor højere offentlige udgifter først kan disponeres når der er fundet flertal i folketinget for de reformer der skal finansiere udgifterne

det også være sådan at den præcise vækstramme for det offentlige forbrug kommer til at afhænge af i hvilket omfang vi får vedtaget reformer eller gennemført andre initiativer der styrker

den præcise vækstramme vil også afhænge af hvordan vi prioriterer anvendelsen af det råderum vi tilvejebringer gennem reformer og andre initiativer

er der jo endnu ikke taget stilling til hvordan vi konkret skal udmønte den pulje på seks kroner til fremme af vækst beskæftigelse uddannelse velfærd og grøn omstilling som også indgår i

så drøfter vi også hvordan råderummet for de reformer skal udmøntes i praksis

mulighederne for at øge det offentlige

på og det kan nogle gange knibe emnet det offentlige forbrug er særdeles centralt for liberal alliance og det er det jo

opkræve denne krone hos borgerne i skat og eftersom vi er et parti der mener at der i forvejen opkræves rigelig

danskerne så går vi også op i at denne skat skal sænkes derfor må vi også have fokus på det offentlige forbrug her kan vi konstatere at andre partier ser anderledes på det igennem årtier har man i danmark opbygget verdens største offentlige sektor verdens højeste offentlige forbrug og det forbrug ønsker andre partier at gøre endnu større

de senere år har danmark og hele verden være ramt af økonomisk smalhals det har betydet at såvel borgere som virksomheder har ønsket

som er at udvise sparsommelighed i forhold til deres omkostninger privatforbruget er faldet virksomhederne har effektiviseret og så videre og så videre de eneste i samfundet som ikke har udvist denne ansvarlighed er de regerende flertal her på christiansborg her har man tværtimod ønsket at udvide det offentlige forbrug så det i

historisk højt vi har danmarksrekord og verdensrekord i offentligt forbrug aldrig har den offentlige sektor og det offentlige forbrug fyldt så meget i dansk økonomi

selv da anker jørgensen slap tøjlerne i nitten to og firs var det offentlige forbrug som andel af dansk økonomi ikke så højt

synes vi nu at det er på tide at folketinget udviser både ansvarlighed og solidaritet med borgere og virksomheder

og det udvises ved at man holder igen med udgifterne sådan at man kan lette skatten

de virksomheder og de borgere som på alle andre omkostningsområder har valgt at gøre det ansvarlige og reducere omkostningerne

vi ønsker med den her debat at høre de andre partier hvad de har tænkt sig at gøre ved det

ikke voldsomt store forhåbninger til regeringen regeringen abonnerer på en socialistisk ideologi

man ikke kan bruge nok af borgernes penge men vi håber

at der i den borgerlige blok i danmark

efter et valg et håb som går på at den evige opkrævning af ekstra skatter og afgifter er slut og at man i stedet i den borgerlige blok vælger at prioritere at borgere og virksomheder skal have mere til sig selv og at det ikke altid er det offentlige forbrug der skal vokse på bekostning

og virksomheders handlemuligheder

vores ønske er at de nul

som regeringen har sat som mål og de nul

kan blive til at vi nu i danmark siger at med verdens højeste

er det offentlige forbrug stort nok så er den offentlige sektor stor nok og så prioriterer vi faktisk at den velstandsudvikling der er i samfundet kommer borgere og virksomheder til gavn ved at de skal betale mindre i skat frem for at det offentlige forbrug

skal huske på at selv hvis man ikke laver effektiviseringer i den offentlige sektor så kræves der kun

ekstra vækst om året i forbruget for at følge med

de demografiske udfordringer

hvorfor skal det offentlige forbrug så vokse med nul

så ville det frigøre femten milliard kroner til skattelettelser som dette folketing med det nuværende flertal også venstre i stedet ønsker at bruge til at øge det offentlige forbrug det synes vi er nogle tanker man bør gøre sig og nogle overvejelser man bør gøre sig og vi ser frem

liberal alliance vil have

gjort det at jeg har gravet et lille spadestik dybere

lønudgiften og så kan man hælde nogle skattelettelser ud

men liberal alliance skylder

nøjes med at ansætte ni hundrede og tredive til at afløse dem vi kan ikke her fra christiansborg sige akkurat hvor det skal ske de fleste offentligt ansatte er jo ansat ude i kommunerne og det er ikke

ansat ude i kommunerne den slags foregår ved nogle forhandlinger i finansministeriet mellem kommunerne og regeringen der sætter man en økonomisk ramme

op til kommunerne at finde ud af hvordan de bedst inden for denne ramme kan håndtere de udfordringer der er det er bare ikke helt utopisk vil jeg godt slå fast at forestille sig at man kan klare sig med fyrretusind færre offentligt ansatte dengang i

faktisk fyrretusind færre offentligt ansatte

velfærdsmæssigt uland da nyrup var statsminister

ned i velfærdsydelserne og jeg synes godt nok man slipper nemt om

det liberal alliance har

at føre det ud i livet som liberal alliance vil gennemføre

en holdning til herre ole birk olesen er da

herinde har gjort tidligere også dansk folkeparti har jo været med i et regerende flertal om end ikke med ministerposter og det førte blandt andet til at

stod bag de kommuneforhandlinger som den daværende regering førte

resulterede i at kommunerne reducerede antallet af medarbejdere med ellevetusind ellevetusind

at man skal reducere antallet af medarbejdere i den offentlige sektor bredt med fire tusind om året i ti år det er faktisk

færre mennesker i den offentlige sektor

man har ikke i detaljer sagt om det er pædagogmedhjælpere bureaukrater

at offentligt ansatte selv

ville det tiltag alene gøre at der blev frigivet arbejdskraft svarende til syvogfyrretusind ansatte

så arbejdstiden

jo herre joachim b olsen som en person der altid har styr på detaljerne

tror jeg gerne herre joachim b olsen når han siger at det svarer til syvogfyrretusind

i salen nu vil jeg til gengæld give herre ole birk olesen mulighed for at oplæse det forslag til vedtagelse som han har medbragt det

til vedtagelse folketinget konstaterer at dansk økonomi

en international lavkonjunktur og for store offentlige udgifter og for høje skatter i danmark er i en dårlig forfatning danskerne har som borgere og virksomheder taget konsekvensen og spændt livremmen ind mens landets politikere omvendt har øget det offentlige forbrug til danmarksrekordniveau denne udvikling skal ifølge regeringens plan danmark i arbejde udfordringer for dansk økonomi mod to tusind og tyve fortsætte i årene fremover idet regeringen ønsker at øge det offentlige forbrug yderligere med mere end nul

procent om året folketinget opfordrer regeringen til at udvise mere ansvarlighed og solidaritet med borgere og virksomheder som gør hver deres for at omkostningsreducere og skabe forudsætningerne for ny økonomisk fremgang

et lavere offentligt forbrug ved at effektivisere i den offentlige sektor og skære overforbrug væk så der kan tilvejebringes et økonomisk råderum for lavere skat

vil indgå i debatten men vil ikke komme til afstemning før på tirsdag så går vi til ordførerrækken og begynder med herre martin geertsen

ordfører og substitut for herre peter christensen først og fremmest vil jeg godt sige liberal alliance

stillet denne forespørgsel vores temperament er også til så ofte som muligt

fokus på hvordan vi bruger de penge som vi om jeg så må sige hiver op af borgernes lommer til fælles velfærd især er det selvfølgelig relevant på bagkant af

og tyve plan som regeringen har fremlagt de igangværende trepartsforhandlinger samt ikke mindst de angiveligt forestående drøftelser om en skattereform en skattereform som i parentes bemærket sandt at sige

efter at regeringen nu lufter tanker om at forringe fradragsretten i modsætning til stort set alt andet i

holder man her sit løfte til vælgerne om ikke at forringe vilkårene for boligejerne i den igangværende valgperiode

den så fuld gas efter det kommende valg lige på det punkt skal man altså tage regeringsgrundlagets ord

nu vi er ved det med at tage

må man jo som medlem af i hvert fald to af de tre regeringspartier havde ualmindelig svært ved at kende sig selv igen fra situationen før valget regeringen og måske i særdeleshed finansministeren er jo gået fra

afløsning for det er faktisk i dag ikke mere end en år og præcis ni dage siden at partilederne i s og sf den nuværende statsminister og den nuværende udenrigsminister fremlagde den økonomiske

og tyve plan de selv kaldte den mest gennemarbejdede en

den kaldte man fair løsning to tusind og tyve nu levede fair løsning to tusind og tyve som bekendt ikke helt op

de ambitiøse ord for der er

i hvert fald i to betydninger radikal forskel på den økonomiske kuglepen som finansministeren brugte til at skrive fair løsning to tusind og tyve

forskellen er ikke lille den er rent faktisk markant

er der faktisk mere end tyve milliard kroner til forskel på de to planer væk er ideen om at lade den offentlige sektor vokse uhæmmet og i stedet har man jo overtaget den vækst i det offentlige forbrug som blev skitseret af vk regeringen og som medlemmerne af

de nuværende regeringspartier engang kaldte en massakre på velfærdsstaten væk er al snakken

fair løsning jo hovedsagelig bestod af det som økonomerne kaldte fugle på taget og hvor finansministeriet fandt et hul på to og tyve milliard

i sin nye plan ikke alene har finansministeren lånt vk regeringens rammer for den offentlige forbrugsvækst men han har også ladet sig inspirere til de reformer som vk regeringen jo støbte kuglerne til dermed ligner planen jo langt hen ad vejen den politik som venstre fremlagde før valget det kan man kalde en rigtig fair afløsning for en fair løsning

set også den politik som venstre står for i dag

også selv om der er gået mere end en år derfor står

den paradoksale situation her i dag at jeg vil støtte det forslag til vedtagelse som jeg ved herre john dyrby

lige efter mig vil fremsætte her i salen

for næsten ti år siden

er ikke korrekt forstået

så så vil jeg blot sige at det var nogle gode teser en af teserne lød

det er et princip som vi i liberal alliance også hylder

er det nu så sådan at

at venstre har det stik modsatte princip

og tyve er er et udtryk for for mådehold nu har regeringen jo fremlagt en

og tyve plan hvor der ud over væksten på de

også er et vist råderum frem mod

kan bruges og disponeres over er det så vigtigere at disse penge bruges ekstra i den offentlige sektor hvor vi som jeg også sagde i min ordførertale ved at vi kun behøver en forbrugsvækst på nul procent for at stå imod de demografiske udfordringer som kommer af at flere bliver ældre er det vigtigere at det bliver til nul

end at disse penge afsættes til at borgerne i verdens hårdest beskattede land

selvfølgelig står over for i de kommende år også frem mod

og tyve som handler om uddannelse som handler om forskning og som handler om at vi sådan set i det her land bliver flere og flere ældre men det forhold og det prøvede

og tyve bliver mulighed for at lette skatten på

og tyve plan som

den plan som venstre lagde

procent er det så udtryk for at socialdemokratiet fører

det er fornuftigt med en vækst i de offentlige udgifter frem mod

for at møde nogle af de udfordringer som velfærdssamfundet står over for mere uddannelse mere forskning og en ældrebefolkning som

nu fører liberal politik når de har lagt en plan frem

det som må være

set også derfor vi har sagt hele vejen igennem både før og efter valget at

procent er at holde styr på de offentlige finanser ihukommende at der er nogle udfordringer som man bliver nødt til at løse det ændrer ikke ved at der sagtens i det råderum vi har frem mod to

er interessant er som jeg også sagde i min ordførertale at der

på det som den nuværende regering sagde før valget og så det den

ordfører herre john dyrby

min side skal der også lyde en tak til liberal alliance for

det er et vigtigt emne at debattere jeg synes måske

ole birk olesen i sit indlæg

det var storm p der sagde at det er vanskeligt at spå specielt om fremtiden og det har han så sandelig ret i der er bare det

risikerer vi at komme i uføre forstået på den måde at vi ikke kan få pengene til at passe

længere sigt så på det økonomiske område bliver vi nødt til at forsøge at spå lidt om fremtiden det har regeringen gjort

når jeg så hører på liberal alliance

bærer rundt på og jo mindre den byrde er jo bedre er det for alle parter

paradis på jord jeg ved godt at jeg karikerer det lidt

vil godt gå lidt imod den

af at det offentlige forbrug kun er en ulempe det er det offentlige forbrug ikke

hvis vi ser på de lande i verden der hører blandt de rigeste

hvor man investerer betydelige midler i den offentlige sektor det gælder i særdeleshed

konstant og vedvarende at lede efter forbedringer og effektiviseringer i den offentlige sektor men det betyder også at vi konstant og vedvarende bliver nødt til at lede efter de områder hvor den offentlige sektor kan bidrage til økonomien og også kan være med til at skabe

en privat sektor der har bedre vilkår end andre landes

så meget vægt på danmarks konkurrenceevne

derfor er samspillet mellem den offentlige sektor og den private sektor helt afgørende og når vi ser på de undersøgelser der laves globalt af

det er for nogle lande der klarer sig bedst i udviklingen og hvad det er for nogle lande der har de bedste vilkår for deres virksomheder så kommer danmark i top

offentlig sektor og det skal vi selvfølgelig blive ved med at have jeg vil godt på vegne af socialdemokraterne radikale venstre sf og enhedslisten læse det forslag til vedtagelse op

at en løbende udvikling af kvaliteten i den offentlige sektor er en afgørende prioritet det skal blandt andet ske ved at sætte fokus på at der overalt i den offentlige sektor sker en løbende nytænkning og effektivisering det skal prioriteres at sikre en årlig stigning i det offentlige forbrug så der er plads til udvikling af den offentlige velfærd og investeringer i vækst inden for rammerne af sunde offentlige

og indgå i debatten

ikke skal betragtes som en byrde og det skal den

frem mod to tusind og sytten

sytten om blot fem år forventes at være det fattigste land i nordvesteuropa irerne vil være tyve procent rigere end danskerne nordmændene vil være syv og tres procent rigere end danskerne svenskerne vil være sytten procent rigere end danskerne hollænderne vil være atten procent rigere end danskerne tyskerne

schweizerne vil være tre og tyve procent rigere end danskerne

og set det og kan herre john dyrby

til debatten jeg synes måske at en væsentlig del af opgørelsen halter lidt men det er mere en økonomidiskussion den anden del af

spørgerens kommentar eller spørgsmål synes jeg måske i virkeligheden

relevant fordi det der er pointen er hvad vi vil gøre frem mod to tusind og tyve for at sikre at vi som nation ikke sakker bagud hvordan sikrer vi

det må jo være en fælles opgave så har vi garanteret forskellige løsninger på den opgave en løsning

jeg tror ikke vi bliver rigere af at sænke skatterne betydeligt i det her land jeg tror vi bliver rigere af at investere i konkurrenceevne forskning uddannelse og

det er godt nok et lidt længere træk men jeg tror det er

der har været med til at gøre danmark til et rigt land

og dog har vi her vækstudfordringer hvor vi forventes at få den fjerdelaveste økonomiske vækst i de kommende år af alle tre og tredive oecd lande

udfordringer selv om vi har et meget højt

john dyrby paulsen hvis herre john

anerkendte økonomer som siger at en milliard brugt på et andet formål end at lette

give herre john dyrby paulsen en god flaske rødvin jeg vil gerne høre om herre john dyrby paulsen

en god flaske rødvin hvis han ikke

kan formå at finde anerkendte økonomer som siger

andre initiativer end lavere

så være men det væddemål vil jeg gerne tage på mig

det herre ole birk olesen snakker om er at

så øger man i betragtelig grad arbejdsudbuddet på lidt længere sigt hvis man er i en situation

lavkonjunktur og tror at man ved at rykke topskattegrænsen

får mere vækst i det her land end man gjorde ved at tage de tilsvarende penge og investere dem offentligt i arbejdspladser at man så får mere vækst af det første nu og her så er svaret nej så

i en tid hvor vi har lavkonjunktur og vi skal ud at skabe arbejdspladser

der virker bedre i øjeblikket har vi to udfordringer vi skal skabe nogle arbejdspladser på kort sigt det er derfor regeringen har lavet sin kickstart og vi skal også sørge for at der på bare lidt længere sigt er den nødvendige arbejdskraft til rådighed

begge de udfordringer skal vi løse og det er jo det der er balancen for regeringen dels med finansloven for to tusind og tolv dels med den finanslov vi skal forhandle efter sommerferien for to tusind og tretten

tyve planen som på lidt længere sigt skal forbedre

begynder at realisere sine væddemål og der må heller ikke handles og betles

byrde for det danske samfund og nogle gange når vi snakker om

man vil prøve og nærmest dæmonisere liberal alliance som et parti som

en af ordførerens partifæller men uden for murene ude i den virkelige verden er der også mennesker som har

dansk industri de høje

et velfærdssamfund er beskrevet som et velstående demokratisk samfund med en høj grad

ude i den virkelige verden som siger at de her høje skatter som er en konsekvens af det høje forbrug hænger som en

er det så ikke noget hele folketinget

ikke en naturlov at fordi dansk industri har et synspunkt om at skatten skal ned det tror jeg dansk industri

en sådan omlægning af skatten skal finansieres man kunne sagtens gå i den retning at man øger arbejdsudbuddet det er jo det vi har til formål og det vi har skrevet klart i regeringsgrundlaget men derfra og så til at tale om at ufinansierede skattelettelser

meget meget langt og vi abonnerer ikke på den der holdning

vi har fremlagt en reformplan som giver et råderum

økonomi og erhvervsministeriet så det går vi bestemt ikke ind for men ifølge finansministeriet selv et spørgsmål som

godt og vel femtentusind varig

tyve som kickstarten som ordføreren

for et velfærdssamfund i et land med verdens højeste skatter og dermed verdens højeste omkostninger for de virksomheder som producerer velstand

den virker sådan lidt voodooøkonomiagtig altså vi prikker nogle offentligt ansatte og så får vi råd til en masse skattelettelser der bliver råd til en masse vækst og så går det hele lykkeligt og godt sådan hænger det ikke sammen i min verden der er man nødt til at lave en afbalanceret afvejning af

vi vil med det her land ud over investeringer i uddannelse sundhed og så generelt i den offentlige sektor herunder også effektiviseringer

det giver rum for nogle initiativer vækstinitiativer ny grøn omstilling og så videre men det bliver

komme til at forhandle om det og så kan vi drøfte hvad vej vi vil gå liberal alliances vej er en vej jeg anerkender at det er det der er målet for liberal alliance siger bare at vi har som regering et andet mål og vil en anden vej

og tyve plan meget klart har sagt

konkurrencekraften i det her land er vigtig

vægt på det er bare ikke vores holdning at hvis man skærer betydeligt ned i den offentlige sektor

det hænger sammen vi tror at den offentlige og private sektor er nødt til at spille sammen

jo bedre konkurrencekraft får vi i det her land

i det her land også med hensyn til at have

både spørgsmål og svar så er det dansk folkepartis ordfører herre mikkel dencker

sige tak til forespørgerne for at vi får debatten i dag

mine forgængere her på talerstolen sætter vi pris på at vi har diskussionen her i dag forespørgslen i dag er

en udmærket anledning til at få en diskussion af

regeringen fremlagde for nylig sit bud på en

og tyve plan den adskiller sig en hel del fra de planer som

regeringen nu opererer med en offentlig vækst på nul

procent om året og sjovt nok er det nøjagtig det samme som det tidligere

tyve plan fra sidste forår måske har realismen indfundet sig hos regeringen for man gik til valg på en vækst der skulle ligge på

procent kunne måske lyde som sød musik i nogle partiers ører men med med den situation vi står i danmark i dag er det måske også urealistisk og det kan vist bedst betegnes som valgflæsk

på det punkt men det er regeringens vælgere jo ikke uvante med i dansk folkeparti mener vi at vi lagde den rette kurs for danmark sidste år

og tyve planen med den daværende regering det var en plan som sigtede på at skabe balance i dansk økonomi og opererede med lige dele sundt mådehold og nødvendige justeringer

levnede plads til en årlig vækst i de offentlige udgifter på nul

det glæder os da også at regeringen er nået frem til nogenlunde samme konklusion og i grove træk har adopteret

forespørgerne i liberal alliance har en markant markant anderledes økonomisk politik end både den nuværende og den tidligere regering det samme gør sig

også gældende for enhedslisten men dog på en helt anden måde liberal alliance har også lagt

politik frem og det er jo noget helt andet andet end hvad vi i dansk folkeparti står for partiet vil blandt andet skille sig af med cirka fyrretusind medarbejdere i den offentlige sektor og bruge de sparede penge på store skattelettelser hvilke grupper af offentligt ansatte det er man vil skille sig af med skylder liberal alliance stadig en forklaring på jeg spurgte lidt ind til

det var sygeplejersker læger hjemmehjælpere eller plejehjemspersonale fik vi ikke noget svar på men

så jeg ser frem til at vi fortsat kan diskutere det her og håber da også at forespørgerne vil entre talerstolen nok en gang så vi kan diskutere

tusind og elleve resulterede i ellevetusind færre ansatte i kommunerne hvilke ellevetusind var det

som åbenbart er til rådighed skal bruges skal de bruges til en lavere skat skal de bruges til at mindske underskuddet på de

at der er balance på de offentlige finanser så det er absolut et godt bud på det

må omsættes i øget offentlig forbrug hvis der måtte vise sig at

dansk folkeparti især kerer sig

om ældres forhold men også om syges derfor har vi jo igennem mange år været med til at sikre at der blev afsat yderligere midler især til kræftbehandling

finde ud af jeg spørger til hvad dansk folkepartis

med de ekstra tretten milliard

synes eller synes dansk folkeparti at de skal bruges i den offentlige sektor som i forvejen er verdens største og som bliver endnu større

herre ole birk olesen nævnte jeg eksempelvis

som et godt bud jeg er helt enig i præmissen om at hvis man siger man har

nogle penge man gerne vil bruge til et formål så popper der straks en hel masse

jo så som de politikere vi er prioritere mellem de de ønsker og der fremlagde jeg så

der kunne også være andre gode ting der dukkede op for eksempel forbedringer på

vores prioriteringer og jeg kan sige at skat

når virksomheder under den her krise har fyret ansatte har de jo

man har dundrende underskud som underminerer et samfunds velstand vi kan se hvor galt

med den daværende regering og der anviste vi faktisk hvordan vi ville løse

som det offentlige og danmark i det hele taget har haft og også fortsat har det var vores bud på det det kunne vi godt løse uden at vi skulle

at fyre titusindvis af offentligt ansatte

stolte af vi har ikke nogen lyst til som

for at skaffe penge til til nogle skattelettelser eller til andre

på en anden måde og det var jo så det

ud på nemlig at løse de økonomiske problemer uden at foretage massefyringer i den offentlige sektor

vil miste arbejdspladser og dermed velstand som skal finansiere

balancer det er jo nemt nok at stå

er partier herinde der kunne tænke sig at det var noget med hundrede procent offentligt og nul procent privat

ikke men jeg anerkender heller ikke at der skulle være en form for matematisk forhold som

liberal alliance at det skulle være en matematisk ligning ligning man sætter

den private sektor reduceres med så og så meget

vi automatisk også reducere den offentlige sektor med med samme procentdel

har vi ikke til det i dansk folkeparti

der er behov for afskedigelser i den offentlige sektor på det her tidspunkt og

i fremtiden det er ikke nødvendigt i den situation vi står i

herefter er det den radikale ordfører fru marianne jelved

jeg har lovet den radikale folketingsgruppe at være modig nok til at afsløre hvad vi vedtog

gruppens seneste møde

det offentlige forbrug vi har besluttet at gå ind for offentligt forbrug fordi vi vurderer at offentligt forbrug er kommet for at blive det er bare så forespørgerne ved hvor de har det radikale venstre vi står over for en kompleks udfordring både vækst og beskæftigelse skal vi skaffe og

de offentlige finanser det lægger selvfølgelig en begrænsning på hvor meget det offentlige

kan vokse i årene fremover det er vi fuldstændig på det rene med men også udfordringerne

sektor skal klare i kommende år er meget store og komplekse

på sundhedsområdet ved vi af erfaring og vi ved det fordi vi allerede kan se

ny medicin lægge beslag på rigtig mange ressourcer det er meget svært at undgå at skulle forholde sig positivt til

demografien

og halvtredstusind flere folkepensionister

to tusind og tyve

vil tage frem som en kompleks udfordring er spørgsmålet

der sker så mange forandringer i den globale konkurrence og vi skal forny vores produktion og de forhold som vi skal leve af tjene penge på i den private sektor i de kommende år det kræver efter

og fokuseret på uddannelse forskning iværksætteri og innovation det vil også kræve at vi fokuserer og prioriterer de områder derfor skal der samlet set findes råderum for at skaffe ressourcer der skal prioriteres til at investere i nødvendige og ønskelige nye sundhedsløsninger uddannelse forskning

råderummet hænger altså sammen med væksten i arbejdsstyrken

er den afgørende nøgle vi har været i tilsvarende situationer tidligere og vi har haft

vi har gjort den erfaring at jo mere vi arbejder

en ganske rar erfaring at have

handle både på kort sigt og på langt sigt på kort sigt ved at afbøde den ledighed der er som konsekvens af krisen og vi er nødt til at se på det lange sigt hvor vi skal øge arbejdsstyrken og skabe reformer

og tyve planen

helt relevant at se på det

forbrug og størrelsen af det bureaukratiet er vokset kolossalt meget igennem de seneste årtier der er mange der er ansvarlige for det jeg er selv en af dem der er medansvarlige derfor er det også

målsætning for regeringen og for regeringspartierne at

ske en modernisering der frigør midler i den offentlig sektor vi har brugt og indført

nær sagt en slags nødværge som politikere nemlig økonomiske incitamenter for at effektivisere og styre det offentlige forbrug jeg har en opfattelse af at de økonomiske incitamenter

de også er kommet til at påvirke adfærden i den måde vi har indrettet os på det betyder ikke at vi

det gør at vi nok skal se på mange af de regelsæt vi har jeg vil bare komme med et eksempel for at illustrere hvad jeg mener hvis en gymnasieelev efter en halv år i gymnasiet

mister to en halv års taxameterpenge

på en venteliste og går ind og tager en tom plads derfor kan man godt se at gymnasiet kan være fristet til for at begrænse frafaldet som det så vil hedde at overtale den unge til at blive på gymnasiet og hjælpe den unge så godt som muligt

studentereksamen men det er ikke sikkert at

hensigtsmæssige for den unge men det er det økonomiske incitament der skaber den type adfærd derfor bør vi gå alle vores incitamenter igennem for at finde ud af hvordan vi kan afbureaukratisere og skabe en mere fornuftig og hensigtsmæssig adfærd der genetablerer hvad meningen egentlig er i det her tilfælde med gymnasieelevers forbliven på et gymnasium

forbrug også er nødt til at have en sammenhæng med

den velstandsstigning samfundet har så det er ikke bare

et større udbud af arbejdskraft

en uheldig løneksplosion især i den private sektor som vil gøre danmarks lønkonkurrenceevne endnu dårligere end den

hvorfor synes det radikale venstre

demografien kræver at

der i givet fald vil kunne blive hvis vi laver reformer

begrænset tilvækst i det offentlige om nogen

man står over for at der også bliver en øget tilvækst

er det venstre

udelukkende skal levere et

sikre sig at den private sektor kan vokse og det vil den også gøre ifølge den plan

flere arbejdspladser bare flere

var rigtig stor efterspørgsel efter arbejdskraft og der steg arbejdsudbuddet

der gerne ville arbejde er det ikke er sammenhængen

udgivelse som finansministeriet kom med for et år siden i april to tusind og elleve som hedder reformpakken

hvordan sammenhængen er mellem arbejdsudbud og beskæftigelse

det er jo fordi der er en mekanisme der agerer

bremser det lønudviklingen så kan man forbedre sin konkurrenceevne så eksporterer landet mere

beskæftigelse og så kører det på den måde det vi oplevede i nitten halvfemserne var jo at jo mere vi arbejdede

selvfølgelig nogle udsving som er bestemt af nogle konjunkturer

er der den sammenhæng

at danmark fra nitten otte og fyrre til to tusind og otte har udvidet arbejdsstyrken med ottehundredetusind mennesker

gerne vil arbejde det giver sig selv

fordi der var flere arbejdspladser men nu fik

det synes jeg er fint sagt

det lidt besværligt og derfor er noget af det forskudt i forhold til hinanden men erfaringen er at jo større arbejdsstyrken er jo mere beskæftigelse kommer der og vi kan få fuld beskæftigelse det var der mange der ikke troede på i nitten halvfemserne men det lykkedes selv om vi forkortede dagpengeperioden selv om vi begrænsede efterlønsordningen

herre ole birk olesen

medskyldig i noget af det bureaukrati som er kommet ind i den offentlige sektor

halvfemserne under alle omstændigheder

i dansk økonomi det står i regeringsgrundlaget

er ordføreren af den opfattelse at den

om langsigtet positiv holdbarhed i dansk økonomi langsigtet går jo ud over

og tredive og videre er ordføreren

og tyve og inden vi når så langt som halvvejs til

der har prøvet at regne på det her

som ved hjælp af dream modellen og og økonomi og indenrigsministeriet har regnet

det her mål om en langsigtet positiv holdbarhed de siger at for at gøre det skal man altså øge arbejdsudbuddet med det der svarer

og fyrretusind altså firstusind mere end det som regeringen

sige at det er meget sandsynligt at også den her regering vil fremlægge

er det også fantastisk vigtigt at vores konkurrenceevne forbedres det vi har set i nullerne

ødelæggende for et land som danmark så arbejdsudbuddet og konkurrenceevne

to forhold som er virkelig

og tyve planen her i dag hvor liberal alliance har rejst

sidste tirsdag sit oplæg danmark i arbejde

dansk økonomi frem mod to tusind og tyve

klart at udfordringerne er

nødvendigt at bide mærke i blandt andet demografien

og vi kan også se at vi får flere der træder ud af arbejdsmarkedet på grund af pension kort fortalt kan man jo sige at

næste år at kurven vipper i forhold til hvor mange unge vi har kontra hvor mange ældre vi har så der er altså nogle demografiske udfordringer som er til at tage og føle på

vi alle sammen har et fælles ansvar for at løfte

i stand til at konkurrere med udlandet det kræver blandt andet en massiv satsning på uddannelse og at vi rent faktisk sikrer at vi får uddannet vores arbejdsstyrke så vi

konkurrencen op med andre lande

baggrunden for at regeringen netop vælger en satsning i den retning den tredje store udfordring eller problemstilling som vi

men det er også en bunden opgave at sikre at vi i

og tyve har en balance mellem indtægter og udgifter

diskuterer det strukturelle balancebegreb i forhold til to tusind og tyve

og tyve plan og jo også har annonceret at vi på tirsdag vil fremlægge en skattereform som selvfølgelig vil tage fat om en del af problemstillingerne det er bare ikke nok vi bliver nødt til at have et reformkatalog og det er baggrunden for at hele

hvis man går tilbage og ser på den daværende vk regerings to streger under facit

nogle strukturelle ting som betyder at vi i dag står med nogle andre udfordringer

fra sfs side har sagt at

som vi selvfølgelig bliver nødt til at forholde os til det er også baggrunden for at vi netop har fremlagt

med til at bringe danmark ud på den anden side af krisen

at vi kan støtte det forslag til vedtagelse som herre

lønkonkurrenceevne i den periode en af årsagerne til at det skete var jo at den daværende vk regering ansatte næsten halvtredstusind flere i den offentlige sektor halvtredstusind mennesker som ellers kunne

private arbejdsmarked

som de gjorde i perioden hvis altså disse halvtredstusind

ikke efterfølgende vil kunne sige at denne regerings to tusind og tyve plan var med til at forøge manglen

som helhed også netop viser en villighed til

indgå i de drøftelser det er jo baggrunden for at regeringen allerede har igangsat nogle forhandlinger og i de kommende uger og måneder og år vil igangsætte en yderligere reformproces vi har behov for hele tiden at se på hvordan vi bruger pengene bedst muligt og dermed også se på hvordan

jeg ved godt at herre ole birk olesen har et mål om

offentlige sektor skal være større og have flere ansatte

et problem med mangel

imødekomme det problem vil sfs ordfører så også medgive at hvis for eksempel den offentlige sektor ansætter titusind ekstra stiger behovet for

der kan tilføre arbejdskraft til den private sektor også med cirka titusind

den offentlige sektor opsuger af arbejdskraft jo flere arbejdsmarkedsreformer skal der laves for at øge arbejdsudbuddet

vel at mærke en positiv vækst det er også baggrunden for at regeringen siger at der minimum skal være en vækst på

sidste ende er også at udvide den samlede kage regeringen lægger sådan set op til en større vækst

vel at mærke en vækst i det offentlige forbrug på nul

bruttonationalproduktet sådan set kommer til at stige

fastholde en udvikling i den offentlige offentlige sektor

har lige fremlagt en analyse der viser

er ikke nogen naturlov at danmark skal være fattigere end alle vores naboer det er en direkte konsekvens af den politik

tre og halvfems til to tusind steg

de offentlige udgifter og forbruget i den

sektor med halvfems milliard

de steg med halvfems milliard kroner mere end

budgetlov som måske kan løse nogle af de problemer men det er egentlig ikke er pointen her hvis man ikke havde gjort det

flere beskæftigede i den private sektor en lo familie

sekstentusind kroner mere i disponibel indkomst om året vores bnp ville have været tre procent højere vores offentlige forbrug

været tretten procent lavere og vi havde

fortaler for budgetloven mig bekendt har

set været temmelig skeptiske over for budgetloven

en interessant debat vi kan have ved anden og tredje behandling af budgetloven men lad os

at vi står over for nogle udfordringer i danmark jeg deler ikke det negative syn at alle landene omkring danmark bliver rigere mens danmark kun bliver fattigere

det er en smule pessimistisk at se på det på den måde

relativt optimistisk syn på den udvikling vi kan

offentlig sektor det medfører bla

lægger op til at investere i og som i sidste ende

jo flere kan også være med til at hente yderligere kapital hjem til danmark det er derfor vi

har en ambition om at vi også skal skabe vækst at skal skabe arbejdspladser

hvis vi får uddannet vores mange unge

hvor der sidder en masse dygtige økonomer og regner på hvordan fremtidsudsigterne ser ud

føle og at være optimist det er sådan noget med at se på hvordan

ske i forskellige lande og de siger

end alle vores nabolande sådan at vi

lo arbejderne det betyder at indkomst bliver mindre

mindre til sig selv danmark bliver fattigere

en lo familie havde haft sekstentusind kroner mere til sig selv og

med til at styrke den ideologi der hedder at hvis vi fjerner den offentlige sektor

set ikke på det der er spørgsmålet i sidste ende er jo hvordan vi udvider den samlede kage

til en større vækst i samfundet som helhed

fattigere nej det betyder nemlig også at man får noget værdi ud af den offentlige sektor som man

er med til at finansiere det sikrer at den lo arbejder netop kan være med til at

få et højere fagligt niveau det er også med til at sikre at ens børn kan få en uddannelse og få en god uddannelse som i sidste ende kan være med til at højne ens egen indtægt men også

til at sikre noget værdi til samfundet det tror jeg faktisk både

den enkeltes og ikke mindst i

ordfører fru marianne jelved som jo alligevel

lidt lys over hvordan man tænker sig at

øget arbejdsudbud skulle skaffe flere arbejdspladser nemlig ved

at jo flere der søger et arbejde jo mere pres bliver

jeg er bare ikke enig i at det er hverken en klog eller en farbar vej at tro at vi via pres på lønningerne

vores opfattelse at sammenhængen mellem arbejdsudbuddet og beskæftigelsen hovedsagelig er modsat af det man siger

var det jo ikke fordi kvinderne kom på arbejdsmarkedet at der blev flere arbejdspladser det var fordi der var et vældigt opsving i økonomien i almindelighed og vi samtidig gik i gang med

dermed var der behov for øget arbejdskraft nogle blev hentet ind fra udlandet og andre blev hentet ind ved at

er mere en økonomisk konstruktion men nok om det jeg vil sige at

hvor meget debatten om mangelen på arbejdskraft fylder i vores folketing og i den økonomiske debat i almindelighed arbejdsstyrken

højere end da beskæftigelsen

var rekordhøj og arbejdsstyrken vil med et enkelt års undtagelse med et lillebitte fald stige fra nu af og lang tid frem

og det er uden alle de reformer der

som går ud på at gøre vilkårene ringere for mennesker

en kunstig problemstilling og har den nogen sinde haft et fundament

statistikker fra danmarks statistik der ligger mange år tilbage

det har bare ikke gjort indtryk på den politiske debat så må jeg sige om

forespørgsel om i dag og som jo går ud på at liberal alliance synes at den offentlige sektor skal være mindre

det er vejen til til lykke at det er vi som andre har sagt det

vi uenige i at man skal have en økonomisk udvikling i danmark hvor den private sektor vokser med to

det nu ligger i regeringens udspil for det betyder jo at den offentlige sektor sakker bagud i forhold til den samlede økonomi

tresserne

den private økonomi vokse væsentligt mere end den fælles

relativt ringere end resten af økonomien

prisbevidsthed ind i danskerne

at det var nødvendigt at skære ned og gennemføre alle mulige mærkelige reformer

baserer sig på nogle eu henstillinger hele tiden har vi hørt

offentliggjort i dag er at danmark aldrig nogen sinde har overtrådt eus krav til den økonomiske politik

såkaldt henstilling og i hvert fald kan man se bagud

og vi kan læse i økonomisk redegørelse

nået at læse den her til morgen hvor den blev offentliggjort

på plads danmark har med de prognoser der ligger frem til to tusind og tretten opfyldt

kan vi så ikke blive fri for at man yderligere bruger eus henstillinger som argument for økonomiske reformer som forringer vilkårene for almindelige mennesker

nogle i salen som forfægter de ugængse regnemetoder og således

at enhedslistens ypperste mål er at enhver privat stilling der nedlægges og erstattes af en offentlig stilling er et gode fordi de ansatte således befries for det profitmaksimerende kapitalistiske erhvervsliv

tænkning i danmark er blevet så endimensional

i al væsentlighed samme tankegang der præger alle der deltager i debatten og det

også blandt gængse økonomer

der er andre der har en anden opfattelse af tingene nej vi synes ikke at den private sektor skal nedlægges vi vil gerne have mere demokrati men det er noget andet

fører alt hvad jeg ser i enhedslistens politik peger imod at man ønsker at gøre private virksomheders konkurrenceevne dårligere således at de

og så ønsker man så i stedet at øge de offentlige udgifter og det

enten kan blive ansat i den offentlige sektor

enhedslistens ordfører fortælle mig hvor det er jeg misfortolker al den politik

satser på vedvarende energi satser på energibesparelser satser på alt det der hedder velfærd som jo har været grundlaget for vores medicinalindustri som har været grundlaget for en masse andre af de industrielle succeser

både privat og offentlig beskæftigelse

skulle så gerne demokratiseres og hvad angår den offentlige sektor skal den jo på sigt vokse mere end den private af den ene grund at man kan mekanisere produktionen af dippedutter og derfor kan man med mindre arbejdskraft producere mere som vi kan gå og forbruge men hvis man vil

der kun én vej og det er at ansætte nogle flere fordi det er hænder der skaber velfærd

en stor debat om den forsvundne konkurrenceevne

kunne forstå at danmark faktisk eksporterede ret meget

meget stort overskud på betalingsbalancen

grundlæggende galt med

det man får i løn og det man producerer i værdi den sammenhæng har marx været god til at påvise

vi synes så bare at dem der laver værdien skal have al værdien og ikke kun en del af den men men det er en anden debat der skal selvfølgelig være en sammenhæng mellem løn og

konkurrenceevnens forværring selv om man kan læse i alverdens internationale tidsskrifter om det spørgsmål

er den kendsgerning at vi frem til to tusind og tyve

størrelsesorden og at arbejdsstyrken alt andet lige falder med femogtredstusind

ikke en udfordring som herre frank aaen og

må det per definition gå rigtig skidt for et land nu er der bare det at danmark

årevis har haft høje skatter og høje lønninger

set ikke gået skidt det er gået godt så derfor tror jeg at man skal passe meget på med at købe de der

hvad det er der gør at en økonomi er er dårlig og at den bestemt må klare sig skidt

det modsatte hvad angår det med arbejdsstyrken vil

er der bare et enkelt år hvor der er et lillebitte fald på et par tusinde tror jeg hvor arbejdsstyrken falder ellers står den til

og den er allerede i dag højere end da beskæftigelsen i danmark var den højeste

heller ikke det hvad angår det man med et grimt og forkert ord kalder forsørgerbyrden

dem der arbejder skal forsørge i samfundet

forsørgerbyrden i dag og i de kommende år er mindre end den var

afstemning om de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted tirsdag den niogtyvende maj